at han ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig regionalpolitisk vækstredegørelse af totusinde

eksemplarer vil blive omdelt og redegørelsen

til at besvare spørgsmål i spørgetimen i dag har statsministeren statsministeren udpeget kulturministeren og forsvarsministeren

kulturministeren er anmeldt følgende spørgere mogens jensen

pernille frahm til forsvarsministeren

følgende spørgere john dyrby paulsen jens christian jens christian lund

er der flere der ønsker at melde sig som spørgere det er ikke tilfældet så går vi til spørgsmål til kulturministeren

i år og

et beslutningsforslag om at styrke den rytmiske musik de gange vi har haft lejlighed til at drøfte

til at det var noget man kunne drøfte når nu musikhandlingsplanen udløber og i øvrigt når man har overstået de her forskellige undersøgelser der har været i gang på

pengestrømsanalyse og nu

det op igen over for ministeren sidst vi talte om det var i april to tusind og ti og der henviste ministeren til at nu blev de her undersøgelser jo færdige i løbet af efteråret og så måtte vi se hvad de ville bibringe men det ville være helt naturligt at diskutere det her i forbindelse med at musikhandlingsplanen nye toner udløber og det gør den jo altså om ganske kort tid så mit spørgsmål er ganske enkelt hvilke overvejelser gør kulturministeren

i forhold til en ny musikhandlingsplan hvad kunne man forestille sig for elementer der skulle være i sådan

det har vores bevågenhed hvad tænker ministeren der skal ske i forhold til

de udfordringer som den rytmiske musik står over for og agter ministeren som sin forgænger

ministeren har jo selv redegjort for det her i salen hvis der er

at indkalde folketingets partier til drøftelser om hvordan vi fortsat sikrer en god udvikling for musikken i danmark herunder den rytmiske musik synes ministeren

hvornår så fald

får snakket med folketingets partier om handlingsplanen jeg kan sige at min proces er

jeg har møde i den nærmeste fremtid med den

er hvilke områder der skal ind

helt klart at rytmisk musik skal ind de rytmiske spillesteder

eliteudvikling det fjerde er musikeksport det skal der tages hånd om

have mange flere penge men i disse tider

at vi fik gang i en dialog om hvad der nu skal ske

nævner ministeren at det nye musikudvalg under kunstrådet

det gamle musikudvalg under kunstrådet nogle anbefalinger for de havde jo lavet en analyse af musikhandlingsplanen

i en årrække og de er kommet med en række anbefalinger til hvad det er der skal fremmes blandt andet transportstøtte og tilskud til honorarstøtte og vækstlag støtte til de regionale spillesteder og så videre

men jeg går ud fra at ministeren også vil inddrage det i drøftelserne og

nu at sige at så giver vi den

indgå i min samtale med musikudvalget og

alle sammen at der kan ske meget inden for de kommende måneder men uanset hvad der så måtte ske om det bliver rød eller blå

påbegynder drøftelserne om hvordan vi kan løfte hele musikområdet også

mit formål her i dag

et løfte fra ministeren om at nu tager vi fat på det her og inddrager de forskellige aktører der selvfølgelig er på området og de forskellige forslag der er kommet frem jeg håber selvfølgelig også at det oplæg som socialdemokraterne sf

og enhedslisten sammen har lavet til styrkelse

musik kan indgå i de drøftelser

måtte blive slutningen af august eller starten af september

spørgsmål fordi der ligger utrolig mange værdifulde små biografer

også er kulturelle steder derfor har det optaget både fru pernille frahm og mig meget

derfor kan jeg glæde fru pernille frahm med følgende breaking news støtteordningen til

af biograferne er klar til at blive udmeldt inden for det næste par dage ifølge de oplysninger jeg

at vi er i dialog med kommissionen

jeg møde med direktøren i kommissionen og vi var enige om

kommer uforberedte ned i folketingssalen og det er jo meningen

stillet og det vil jeg meget nødigt svare definitivt på her

og der er denne dialog med kommissionen om kommunerne

kommunerne der giver digitaliseringsstøtten det er

juridiske men logisk set må det være to forskellige ting for digitaliseringsstøtten er jo ikke kommunernes

bliver herre jens christian lund

som løber fra to tusind og femten

til og med to tusind og nitten vil have to milliard kroner mindre om året

for at socialdemokraterne sidder med

analysere og som vil kunne bidrage til de to milliard

efter to tusind og fjorten

om at se på at samarbejde med andre lande i forhold til kapacitet

helt tilbage i to tusind og otte

uden at man dér var særlig konkret med hensyn til

vi skal effektivt organisere ved at sammenlægge kommandoerne og så

som jeg ser det lige i øjeblikket har socialdemokraterne jo ikke noget flertal for de forslag så jeg synes det er vigtigt at sige lad os

har vi god tid til at forhandle og så kan vi jo også få

hvad ministeren mener fordi ministeren siger

lavet effektiviseringsanalyserne færdige

lavet de analyser færdige som er igangsat i det her

derudover er der også rigtigt mange i forsvarets personel som medgiver at vores indsats i afghanistan vil være anderledes fra to tusind og femten og frem og det vil sige at der vil være penge der endelig

af forsvaret som kan se ideen i at vi kan have fælles kapaciteter fuldstændig ligesom frankrig og storbritannien i øjeblikket har lavet en aftale om

er at vi ikke nu farer ud og at jeg ikke som minister farer ud med alle mulige forslag

i gang med at lave vigtige analyser for eksempel etablissementsanalysen som herre jens christian lunds eget parti jo har været med til at igangsætte hvor vi skal se på

den rigtige garnisoneringsstruktur om har den rigtige etablissementsstruktur

hen det vil være halsløs gerning nu at fare ud og sige at det er

som vi skal kigge på jeg hører til dem som mener at vi har tid til at analysere det her ordentligt til at få lavet en ordentlig politisk forhandling og så i øvrigt få truffet beslutninger inden to tusind og femten jeg synes egentlig må være rarest for forsvarets personel

og det kan jeg ikke svare på i en spørgetime som den vi har her jeg vil meget gerne oversende et skriftligt svar

herre john dyrby paulsen med spørgsmål til

til en række nye spørgsmål så derfor vil

de forberedte spørgsmål lidt til side og spørge ministeren

vk regeringen lancerede sin to tusind tyve plan hvor der blev lanceret de her to milliard kroner i besparelser for næste

samarbejdsmuligheder i forhold til andre lande enten bilateralt eller multilateralt

set bedt forsvarschefen om at se på den del af det

at se på hvad vurderingen hvis man

fra to tusind og femten og frem det er vanskeligt at spå

john dyrby paulsen at der er igangsat en række analyser for herre john dyrby paulsen har selv været med til at igangsætte dem jeg kan se at socialdemokraterne og sf også casher dem ind i forhold til at de skal indgå i det besparelseskatalog som

at pointere her er at vi skal træffe beslutninger på et oplyst grundlag og vi skal sikre os at vi har råd til det rigtige

rigtige arbejder forsvaret reelt set med fokus på sine kerneopgaver eller er der områder

er i fuld gang med at se på hvilke yderligere analyser og hvilke yderligere muligheder der er således at vi

og otte har haft en forsvarskommission et nyt forsvarsforlig et grundigt forarbejde og en implementeringsplan ministeren kender forhistorien nemlig at økonomien skred fuldstændig

derfor var nødt til at lave en implementeringsplan ministeren var selv med og ved hvilke hårde hårde sværdslag det

i år og vi mangler stadig over

de effektiviseringer så vi har lang lang vej foran os

og dem havde vi skullet lave under alle omstændigheder så de giver jo ikke nogen nye penge så

lidt mere positivt er ministeren ikke enig i at den opgave der nu står foran os som forsvarspolitikere er monumental og

nu må vi finde ud af

vi har forsøgt at finde de besparelser frem som betyder

her skærer vi godt nok noget væk men det tror vi også er

ministerens idé på det her område hvad det så er for

åbenbart alligevel allerede nu kan sige

vi kender ikke resultaterne af dem endnu og jeg synes det ville være fuldstændig forkert at sige at man allerede nu kan cashe ind og sige

det herre john dyrby paulsen lige stod og sagde at de analyser

en forventning om at de analyser vi har igangsat her er nogle analyser som kan vise hvor vi rent faktisk kan finde nogle blivende besparelser og hvor vi i hvert fald også kan få nogle ideer til hvor kan sættes ind således at man fra to tusind og femten samlet set

få tingene analyseret ordentligt i stedet for at fare ud

en økonomistatus her lige før sommerferien plus

må jeg så ikke konkludere at ministeren mener at vi kan spare ti milliard kroner i næste

de ting der allerede er sat i gang og må jeg så ikke sige meget klart

har ikke den fjerneste idé om hvad det kunne være for

landets forsvarsminister og

har en idé om men

ikke har lyst til at diskutere det her før et valg det er lidt ærgerligt fordi vi så får et folketingsvalg hvor vælgerne ikke aner

det der med at bilde folk ind at de her to milliard

om forsvaret det kan vi simpelt hen ikke så det er derfor at vi presser på for at få løftet bare en lillebitte flig

rundt og gør sig om hvordan i alverden vi sparer

der siger at det er præcis de kapaciteter som vi kan nedlægge er præcis de kapaciteter vi kan samarbejde med andre

at kigge på det med nye øjne

finde ud af hvor socialdemokraterne står henne i forhold til hvad

vi skal have efter to tusind og fjorten

afghanistan skal vi ikke have et

i i stil med krigen i afghanistan det er for dyrt vi er for små og så i

vi kan ikke udelukke en fremtidig mission som

er at vi skal fortsætte den aktive aktivistiske udenrigspolitik hvor forsvaret er et vigtigt værktøj i værktøjskassen ligesom udviklingsbistand og andre dele er

helt sikker på at

at gøre det stadig væk med et budget som er

to milliard kroner mindre om året end

jeg havde egentlig planlagt lidt om

få lavet et nyt beredskabsforlig men jeg håber at man kan finde ud af at forlænge det

det er nok for sent nu også af hensyn til det

en speciel ting i forhold til beredskabet

der har vi haft mange sager oppe og senest en sag fra skagen

er lange afstande og der bliver lukket mange sygehuse akutfunktioner og derfor er det et spørgsmål om hvordan man så kan lave hele den indsats igennem de sidste mange år er der kommet nye tekniske hjælpemidler for

bredt ud over hele landet og et af hovedproblemerne

derfor er mit spørgsmål til ministeren om hun i forbindelse med det kommende beredskabsforlig

for eksempel på mors er det sådan at halvtreds borgere har en nøgle så de kan låse sig ind til den samme hjertestarter

også hele beredskabet i forhold til til brandvæsenet

indsatsledervognen

i det øjeblik ambulancerne

det give borgerne en ekstra tryghed men en lokalisering

bebudet at beredskabsforligskredsen skulle indkaldes her

nu fik vi en ny direktør for beredskabsstyrelsen

meget fair at lade ham komme ind og kigge med nye øjne og så give ham en måned eller halvanden mere til at få lavet de analyser færdige som vi jo har igangsat

jeg fortsat en forventning om at vi efter sommerferien kan ses jeg håber

set også at vi efter et valg

en ting jeg synes er meget positivt er rent faktisk at trygfonden

at dem der sidder og tager imod en hundrede og tolv alarmerne kan tjekke ind og se hvor

beredskab i de enkelte kommuner så de enkelte kommuner der skal lave vurderingen af

imellem så vil jeg da lige

borgernes tryghed nu har jeg jo også en tjans som præsident for

jeg havde en diskussion med sundhedsministeren for en fjorten dage siden i sommersted har de sønderjyske frivillige

regionsrådsformanden synes ikke at den passer ind i det fine beredskab man har

en prisbillig måde at kombinere tingene så der er nogle frivillige der kan rykke ud

er pres på det andet system det er jo netop det

have så bred en palet af muligheder

det er alt sammen med udgangspunkt i borgernes tryghed derfor tror jeg det ville være klogt en hjertestarter koster ikke ret mange penge

hvis vi har nogle biler der er kørende i forvejen for eksempel

en uddannelse og så kan man få ekstra meget hjælp

man kan kombinere alle de her ting

om borgernes tryghed derfor synes jeg

kan være mange andre steder så hele den her kortlægning som trygfonden så

er enormt interessant jeg er ret sikker

en del virksomheder som ikke har fået meldt sig til men som har hjertestartere i forvejen

et sted hvor vi kan kigge ind så vi får det fulde overblik over hvad der reelt set er til rådighed nu

ind i de enkelte brandbiler

kommunalbestyrelsen der har ansvaret for

noget materiel man har i beredskabet i første omgang

der er behov for hjertestartere

beredskaber beredskabscheferne kommissionen og kommunerne

vi skal til det igen og jeg skal nok rejse

at der foregår en registrering jeg har tidligere

findes en kortlægning af hvor det er folk bliver ramt af hjertestop

man kan redde flest mulige mennesker

det være fint også at kigge på det

det er et kæmpestort problem at halvdelen vil jeg tro

hvor man så ikke kan få fat i dem derfor tror

som ansvarlig minister skal sige ja til at man synes det er en god idé og så må

at se hvordan man kan føre det ud i livet og så

få en forlængelse af beredskabsforliget fordi

er sundhedsministerens ressortområde og hvad der er mit ressortområde i forhold til det der med hvordan

synes kortlægningen er den interessante del af det og jeg tror jo på at

at kommunerne og kommunalbestyrelserne har ansvaret for at beskrive

have og hvor skal vi have det der skal til

sags skyld også i nogle tilfælde skal kunne redde liv

jeg skal her udsætte mødet mødet genoptages i dag klokken fjorten

nummer en og to i dagens dagsorden anførte spørgsmål til indenrigs og sundhedsministeren efter ønske fra spørgeren overgår til skriftlig besvarelse sagt forud for at vi her går til besvarelse af oversendte spørgsmål

og derfor bliver det første spørgsmål til fødevareministeren og det er stillet af herre benny engelbrecht

selv om der er indgået en aftale om at disse betegnelser skal ændres til den mere gennemskuelige betegnelse kylling tilsat x procent lage

der skulle findes en mere retvisende betegnelse for kød tilsat vand som erstatning for betegnelsen

neutralmarineret fremover skulle erstattes af betegnelsen tilsat lage med angivelse af enten hvor meget lage eller hvor meget kød der er i produktet aftalen blev

neutralmarineret er en indarbejdet betegnelse som jo har været benyttet i en længere årrække og branchen ville derfor gerne have mulighed for at få opbrugt allerede trykt

stadig kan markedsføres under de gamle betegnelser som for eksempel neutralmarineret indtil produkternes udløbsdato og indtil normalt restlager af emballage er opbrugt der vil derfor stadig kunne forekomme produkter som er mærket neutralmarineret ude i butikkerne enten fordi der er tale om frosne produkter fremstillet

eller fordi der er tale om emballage der er trykt før samme dato

udvise lidt tålmodighed men fødevarestyrelsen er selvfølgelig opmærksom på at de nye retningslinjer

har for nylig bedt regionerne om at holde ekstra øje med

tilsat vand mærkes korrekt efter de nye retningslinjer endelig kan jeg oplyse at fødevarestyrelsen i forbindelse med en mere dybdegående kampagne om mærkning og håndtering af kød vil sætte ekstra fokus på området og denne kampagne starter

januar to tusind og elleve naturligvis fortsat skal kunne sælges og jeg har for så vidt også en vis forståelse for at har man

omfanget af de borgerhenvendelser der er kommet til mit kontor

udtale mig om hvad der er kommet til fødevarestyrelsen det

tyder på at der fortsat er temmelig mange af disse produkter i handelen at det er ret almindeligt forekommende og at forbrugerne med god ret ikke rigtig kan forstå hvordan vi alligevel kan have så stor tålmodighed jeg er enig med ministeren i

en vis tålmodighed men vi taler stadig om nogle retningslinjer der blev udarbejdet

en hurtig research i dag i tilbudsaviserne viste ja det var faktisk ikke særlig svært for at sige det ganske ærligt at

den første tilbudsavis jeg slog

jeg finde et eksempel på at man endnu har

være med at nævne navnet på virksomheden som har en usandsynlig irriterende

at mand at man ikke kan lægge et lidt ekstra tryk på

nogen måske med vilje har optrykt ekstra store mængder af emballage for

markedsføre det her produkt

emballage er cirka en halv år der kan være helt specielle situationer hvor det er længere

over må leve med at der er neutralmarinerede produkter i butikkerne og

dagsordenens spørgsmål fire er også til fødevareministeren

eller bearbejdet sådan som det beskrives i artiklen brugsen vil ikke mærke din frosne kylling i politiken torsdag den nittende maj 2011

og kødprodukter fersk kød er kød som kun er kuldebehandlet hvis der tilsættes ingredienser til kødet er der tale om tilberedt

kød for eksempel betragtes kød tilsat lage som tilberedt kød hvis kødet forarbejdes

er der tale om et egentligt kødprodukt det kan for eksempel være stegt kylling eller kyllingepølse det ferske og tilberedte fjerkrækød er omfattet af eu’s handelsnormer

skal være mærket med oprindelse

alt fjerkrækød med oprindelsesland særlig i lyset af fugleinfluenza og salmonellaforekomster en indførelse af et sådan krav vil kræve en fællesskabsbeslutning som der ikke hidtil

da det vil stride mod princippet om varernes frie bevægelighed

ved importrestriktioner og ikke ved krav om oprindelsesmærkning mange producenter vælger dog frivilligt at mærke fjerkrækød med oprindelse i de tilfælde skal al mærkning naturligvis være korrekt og må ikke vildlede forbrugerne kødprodukter fremstillet af fjerkrækød er ikke omfattet af handelsnormerne og derfor ikke omfattet af kravet om oprindelsesmærkning ved import

den definition som også ministeren så korrekt kommer med og hvornår det rent faktisk er et tilberedt produkt derfor forstår jeg også godt den usikkerhed som nogle som nogle forbrugere

den konkrete artikel som der henvises til spørgsmålet er jo præcis skrevet på baggrund af at en forbruger

følte sig noget desorienteret i forhold

om om ministeren ikke godt kan forstå den forundring der kan opstå hos hos forbrugerne i

og også høre om der er mulighed for at ministeren vil tage initiativ til at styrke den del af oplysningen som ikke er direkte lovbestemt for

er der jo faktisk mulighed for hvis ellers man skilter med

supermarkeder er i stand til

oplyse forbrugerne om hvad oprindelseslandet er på de givne fødevarer derfor vil jeg høre ministeren er der et behov for at klargøre

kan omvendt også godt forstå en branche

i dette tilfælde er det en konkret navngiven butikskæde som ikke vil vil tage egne initiativer men man kunne jo også forestille sig at branchen som helhed kunne tage et initiativ det foregående spørgsmål var et glimrende eksempel på at man jo netop kan lave frivillige aftaler

eu det bliver kontrolleret for salmonella og andre

som jeg sagde det mener jeg er den rigtige måde frem for at den enkelte forbruger skal være importkontrollør når der kun er oprindelsesland på

til forbrugerne det er der så mulighed for når

er marineret kød

for danmark at vi bruger

oprindelse når det kan have en værdi for forbrugeren vi skal ikke være blinde for at oprindelsesmærkning kan være et handicap for et land med en stor fødevareeksport

lave regler og faste krav

for vores eksport dem der gerne vil skal have lov til at oplyse

desorienterede når man kan finde et produkt der eksempelvis hedder slagterens

som så rent faktisk er et produkt

stammer fra importeret kød alt andet lige må man jo forvente når man hører et sådant udtryk at slagteren har haft en vis hånd og halsret over kyllingerne jeg mener ikke dermed at han selv har været ude og hakke hovedet af dem men ikke desto mindre

tror jeg at de færreste har en forventning om at det så er kød der nødvendigvis stammer fra eksempelvis asien eller eller andre fjerne destinationer så har man en vis forventning om at det

relativt lokalt produkt ikke fordi der står hjemmelavet på det men et udtryk som slagterens er dog alligevel

til forbrugerne og som kan forvirre så i hvert fald i forhold til de udtryk man bruger kunne jeg godt efterlyse at der var

været inde på er lovbestemt men i højere grad måske netop klares igennem en dialog med

kan man jo vælge danskmærkede produkter danske kyllingeproducenter har stort set på alle danske kyllingeprodukter valgt

lave oprindelsesmærkning og det står dem frit for

så det er den mulighed den danske forbruger har

alt skulle oprindelsesmærkes

på vores store eksport af fødevarer en effekt som vi ikke nødvendigvis ønsker så jeg har det fint med at der hvor man mener det er en fordel gør man

være risici for forbrugerne tager vi os af det ved import til eu

en frivillig ordning eller frivillige initiativer fra supermarkedernes side

ville være en handelshindring og ville kunne opfattes som sådan

have kyllingeprodukter med oprindelsesmærkning

er der absolut mulighed for at få et rigt og varieret udbud af kyllingeprodukter med den overskrift

til fødevareministeren næste spørger er fru yildiz akdogan med spørgsmål til videnskabsministeren

giver en tydelig indikation af at tres procent af de adspurgte i specialet synes at nemid er vanskeligere at benytte end forgængeren digital signatur jævnfør en artikel i politiken den nittende maj to tusind

at trehundredetusind personer har bøvl med nemid

en mindre gruppe af respondenter der har svaret i her undersøgelse men ikke desto mindre er

tres procent af de adspurgte mener ifølge den her undersøgelse

nemid er vanskeligere at benytte

har antallet af borgere der synes at det her er problematisk

henvendelser fra borgerne alene i marts måned synes jeg måske indikerer

nøglekort og adgangskode er blevet sendt samtidig

fokusere på hvordan det kan være at er så mange borgere der stadig væk har svært ved nemid så synes jeg da

målrette effekterne og prøve at gøre det nemmere for borgerne hvis man nu gerne vil have at det skal være en mere effektiv metode så synes ministeren ikke

spørgsmål ved antallet eller ved selve måneden men jeg

en udfordring her det håber jeg også ministeren vil prøve at tage lidt mere seriøst i

hundrede og en og tres respondenter der er blevet spurgt

problemer med at oprette sig i systemet systemet hvis man skal sætte

tre millioner brugere svarer det til trehundredetusind det er et ret højt antal

lyset af de opstartsvanskeligheder vi har haft med nemid at prøve at lave

brugervenlighedstjek så man kunne gøre det så nemt og

for borgeren som overhovedet muligt

en af de ting som undersøgelsen også peger på

der er nogle ting som godt kunne gøres bedre blandt andet i forhold til det analoge nøglekort

i undersøgelsen der fremhæver at det er en gammeldags måde at

servicen og forbedre den løbende

den attende maj to tusind og elleve om danmarks højhastighedsnet

lyset af den ambition ministeren har haft om at man

en

det egentlige specielt visionært når man tænker på at vi jo

bruge blandt andet mobiltelefoner og alt muligt andet teknisk

prøve at effektivisere i forhold til telemedicin og der kræves jo ret

hvordan kan rammerne være brede eller visionære nok når der ikke er flere

og igen i lyset af at vi gerne vil være en it nation en nation hvor der er en højhastighedsforbindelse blandt andet fordi vi skal effektivisere og bruge fordelene ved det

så virker det da ret problematisk

fem procent af den danske befolkning der kan benytte sig

ret bekymrende så jeg vil lige høre synes ministeren

her er et spørgsmål om at være visionær på danmarks vegne og

på de digitale infrastrukturers vegne

et løft ikke alene geografisk men også økonomisk for eksempel

videokonferencer og så videre men men når ministeren henviser til sit eget udspil

nogle konkrete delmålsætninger om hvad man vil opnå og hvordan og hvornår det der står i digitale veje

men jeg synes for eksempel ikke det specielt visionært når det kun er fem procent af borgerne der benytter sig af

fem procent af den danske befolkning og det synes jeg er problematisk så jeg vil høre om ministeren ikke kan have nogle målsætninger om

at borgere og erhvervsliv kan føle sig trygge ved at der ikke sker yderligere skatte og afgiftsforhøjelser under vk regeringen ud over de allerede vedtagne

skattestoppet er et løfte til befolkningen og en beskyttelse mod ubehagelige overraskelser i form af nye skatter og højere afgifter det er et løfte som vk regeringen har indfriet igennem næsten ti år

det kan man se ud af den økonomiske aftale som regeringen har forhandlet på plads hvor vi sikrer at når vi når frem til to tusind og tyve

og holdbar økonomi hvor der samtidig er plads til

skatter og afgifter så det kan borgere og

herre thomas jensen refererer til

rammerne af skattestoppet

undtagelse i forhold til genopretningsplanen som relaterede sig til den her finanskrise som også danmark blev ramt af

der gør sig gældende og som sådan set nok er der hvor den politiske uenighed

er at vi jo netop har ført de penge tilbage til borgerne og derfor forstår jeg

er arg modstander af skattestoppet er det jo fordi man ikke vil være bundet af den politiske forpligtigelse

og trygt for borgerne

det står sådan set selvfølgelig i kontrast til den politik

at de vil give godt ti milliard kroner mindre end det som

og det efterlader selvfølgelig en bekymring for at vi på ingen måde har set det sidste

andre ministre plejer at gøre i forhold til hvad der er s og

et stærkt forsvar for skattestoppet sagde statsministeren da nærværende skatteminister blev udnævnt tidligere i år

må bare sige at lige nu har vi hørt skatteministeren erkende at skattestoppet er overtrådt to hundrede og fem og firs gange to hundrede og fem og firs gange har venstre overtrådt det skattestop som venstre selv har formuleret så må man jo sige

siger ét inden et valg og

jo det vi må konkludere efter tre regeringsperioder hvor venstre har brudt skattestoppet gang på gang for det er jo sådan at venstre har vundet tre valg på netop at gå til valg på skattestoppet og alligevel

det vi har kunnet få svar på fra skatteministerens embedsfolk på mere end en og fyrre milliard kroner det er immer væk noget af et brud og derfor

gå til valg på at sige at man har et skattestop

så mange gange fogh rasmussen anerkendte det efter valget i to tusind og syv da kommissoriet

blev formuleret der blev det sagt klart og tydeligt at

klart brud med skattestoppet

at suspensionen i syv hundrede og tredive dage

i overensstemmelse med skattestoppet med andre ord den tidligere statsminister og den nuværende statsminister har sagt

skattestoppet hvordan kan den nuværende skatteminister så med ro i sjælen

sige til vælgerne her inden et folketingsvalg at regeringen overholder skattestoppet jeg har lige tjekket venstres hjemmeside og jeg kan se at den

og det må vel være en klar fed streg under at venstre ikke længere overholder sit eget skattestop

bliver jeg nu kritiseret for at vi slet ikke har noget skattestop

skattestop vi har sikret at vi også frem til to tusind og tyve har mulighed for

sikre skattestoppet samtidig med at vi får balance i vores økonomi og jeg kan

skattestoppet er sådan set at hvis der kom

for eksempel kommissionens side og hvis der var miljøhensyn ja så kunne man godt hæve en afgift

det har vi gjort og derfor overholder vi skattestoppet så er det rigtigt at der hvor vi laver en skatteomlægning siger vi at der gælder skattestoppet ikke

det jo for at bruge hver en krone til at sætte skatten ned på arbejdsindkomst og det

men vil gøre verdens største offentlige sektor endnu større det er jo et reelt politisk valg jeg tror på at skattestoppet er med til at give ro om danskernes økonomi og det vigtigt politisk mål for regeringen

venstres folketingsgruppe siden to tusind og et

stikke blår i øjnene på borgerne at man står

selvdefineret skattestop og så ellers overtræder det og når definitionen ikke lige passer længere ændrer man definitionen og så siger man jamen vi overholder det jo stadig væk

at måske skulle vi også begynde at ændre det for eksempel når

ser på sundhedsområdet energiområdet er også kommet ind over og sådan er der masser

med to hundrede og fem og firs skatte og afgiftsstigninger og med alle de her udtalelser at måske skulle vi også lige se på

efter næste valgperiode

skattestop som giver borgerne at politikere ikke bare kan finansiere at hver gang de har en god idé er det skatteyderne der skal betale jeg er helt med

fordi man vil have den frihed som ole stavad da han var skatteminister havde til hele tiden at finde på nye skatter og afgifter

skattepolitisk man har nu sagt

det giver ingen mening derfor synes

offentlige sektor endnu større det ville være ærlig

rentefradraget

sige at den opgave der ligger for en kommende rød regering er at rydde op efter ti års laden stå til hvor man ikke har stillet krav og hvor man ikke har sørget for at få mest muligt ud af de skattepenge man får ind

kæmpe oprydningsarbejde for socialdemokratiet og sf efter det kommende valg had til skattestoppet siger

had må skatteministeren selv stå inde for om man skal føre politik

med sådan nogle følelser i kroppen

ikke noget oppositionen gør men jeg har ligesom slået fast her i dag

overtræder skattestoppet mit spørgsmål er så

skatteministeren lyver statsministeren når han siger at skattestoppet

overtrådt i fremtiden jamen altså de

og tredive dage der startede sidste forår rækker jo også ind i den næste valgperiode

skattestoppet jo også overtrådt og er det så statsministeren der lyver eller er det skatteministeren

mente at det var rimeligt at

genopretning af dansk økonomi

efter regeringen af den grund at vi netop har fremsat klare svar på hvordan vi sikrer at økonomien hænger sammen i to tusind og tyve

at de radikale siger at

er en ikkeholdbar måde

at rygraden stort set var lige så stiv som den var da man præsenterede en fair løsning

der i dr to programmet deadline den otteogtyvende april to tusind og elleve sagde om regeringens skattestop

anerkender at vi har brudt skattestoppet tre gange fordi det var nødvendigt og jeg vil ikke på forhånd sige at vi ikke kan finde på at gøre

inde at forsvare skattestoppet

skattestoppet netop giver tryghed for borgerne i det her samfund

herre mike legarth sagde om skattestoppet

skattestoppet som gik ud på at hver gang vi fik en ekstra krone ind i skat og afgift blev den ført tilbage til borgerne i form af lavere indkomstskatter

kunne gøre danmark frit

det så ville betyde at erstattet alle de afgifter der i dag kommer ind på olie og

tæmme politikernes evindelige ageren efter at det

skatteyderne der skal betale når politikerne

som skal puste verdens største offentlige sektor op til at blive endnu større

og så glemmer man lige nogle af de andre gange i alt to hundrede og fem og firs gange har man brudt skattestoppet

ikke nævnt skattestoppet er jo defineret som at ingen procentsats

skatteministeren svarer her er jo at

skatteudvalg altså efter at skatteministeren på banen og argumenteret for

konservative ordfører ud og siger det der er citeret

den der jomfruelighed og den der definition som man fremsatte i to tusind og et er forældet

det siger herre dagen efter

når finansordføreren fra de konservative

efter to hundrede og fem og firs overtrædelser af skattestoppet

ikke længere bryste sig af at man skaber den der tryghed som man påstår over for vælgerne over for borgerne ved at man ikke vil overtræde skattestoppet

erkendt det det er overtrådt mange gange så spørgsmålet er

splid mellem venstre og konservative her siden den konservative ordfører kan få lov til at sige sådan nationalt tv med at man ikke længere synes at den der jomfruelighed ved skattestoppet

thomas jensen udmærket godt når han går ind og

har været baggrundene for at der for eksempel har været stigninger på energiområdet det have været eu beslutninger

fører så pengene tilbage til borgerne i fuld overensstemmelse med

udsendelse

venstre og dermed også hele regeringen synes at det er en god tilgang til

ud af så langt et interview

fremstå som om han har planer om at bryde skattestoppet

er at vi vil fortsætte skattestoppet og

længere tror på jomfrueligheden i definitionen og mener at den er forældet og

to tusind og ni og i samme svar hedder det sig at det

siden herre lars løkke rasmussen blev statsminister

seksten gange skatteministeren kan da ikke stå her og sige

er sket mange overtrædelser af skattestoppet

jeg sige at det beror på ønsketænkning når socialdemokraterne håber på at skattestoppet er stendødt skattestoppet lever

erfaringer undervejs men står

klar til at gå ind i en fase af livet

kan vise danskerne hvilken tryghed der er i at der findes et skattestop

skattestoppets betydning for finanskrisen som om det

i øvrigt lande som ikke har skattestop nej

man vil have højere boligskatter og i øvrigt have friheden til at finde på alle mulige andre nye skatter og afgifter vi husker det så tydeligt fra min forgænger herre ole stavad og det er det vi nu skal til at se gentaget

til de borgere der måtte se med her socialdemokraterne og

går til valg på at vi holder boligskatterne i ro så de kan være ganske sikre på at det

hvad har spillet ind på finanskrisen og konsekvenserne her i danmark

da vi gik fra en finanskrise til en realøkonomisk krise det er jo netop

peter christensen på bageste række der er dybt dybt medansvarlige for at dansk økonomi ikke er kommet bedre gennem den økonomiske krise de mange mennesker der står og er arbejdsløse i dag og alle de mennesker der nu skal til at betale prisen for

og over udgifterne til uddannelse

den helt helt forkerte vej for danmark både på kort og på lang sigt og det er det regeringen skal stå til ansvar for

det kommende valg jeg vil sige at skattestoppet

fem og firs gange det har ministeriet selv erkendt

vil være at stikke blår i øjnene på venstre går til valg på at skattestoppet fortsat eksisterer

jeg til hvordan man løser givne udfordringer

hvordan vi finder syv og fyrre milliard kroner

ikke er fugls føde på den økonomiske plan der er lagt frem man har ikke noget svar på hvad det er man vil sætte i stedet

er for at få lavet en proces som kan legitimere

højere boligskatter og nu har jeg haft en kommission til at

også vil gennemskue er for en proces man er ved at sætte

er jo hvor mange penge der bliver sendt ud til kommuner og regioner og hvilke bindinger der bliver lagt på de penge der bliver sendt ud til kommuner og regioner og hvilke aftaler der i øvrigt bliver indgået

men det foregår ikke ved åben debat i folketinget og

som når vi behandler lovforslag nej det foregår i forhandlinger bag lukkede døre i finansministeriet og derfor synes vi det er

hvad der egentlig foregår bag de lukkede døre og hvad finansministeren kan oplyse om hvad regeringen lægger vægt på ved de forhandlinger vi ser en situation i kommunerne

ofte først kommer syv dage efter at mor og barn er kommet hjem fra sygehuset

er tid til at skifte ble på børn når de har behov for det i vuggestuerne hvor skolebørn ikke får minimumstimetallet hvor ældre får mindre og mindre hjælp og så videre der bliver sparet på alle de områder som kommunerne skal tage sig af vi hører igen og igen fra finansministeren og andre ministre at det ikke er deres ansvar

derfor håber jeg at vi i den her debat kan få løftet lidt af sløret fra finansministeren

det som regeringen fortsat vil sige eller om man vil begynde at

at kommunerne skal have endnu mindre at skulle have sagt og at man skal diskutere hvordan man afvikler velfærden i stedet for

at få en ærlig debat fra ministeren og fra regeringspartiernes og dansk folkepartis ordførere så det håber jeg meget at vi kan få under den her debat

der fastlagt en klar og fast ramme for de kommunale serviceudgifter frem til to tusind og tretten

den høje økonomiske budgetramme til service i kommunerne i to tusind og ti fastholdes uændret frem til to tusind og tretten de faste krav til genopretningen understøttes af sanktionslovgivningen der stiller krav om at kommunerne overholder den aftalte ramme både i budgetter og i regnskaber sanktionerne indtræder vel at mærke først såfremt kommunerne ikke

sanktionerne holder således ikke kommunerne i et jerngreb som man nogle gange hører i debatten kommunernes frihedsgrader er uændrede vi kræver blot at de lever op til de aftalte rammer det er endnu for tidligt at sige noget konkret om forhandlingerne og indholdet af en eventuel aftale

med den såkaldte gensidighedsaftale mellem regeringen og kommunernes landsforening har regeringen og kommunernes landsforening aftalt at frigøre ressourcer svarende til fem milliard kroner i kommunerne frem mod to tusind og tretten regeringen har forpligtet sig til at levere halvdelen af potentialet på fem milliard

har vi fremlagt konkrete statslige initiativer som i alt frigør en

milliard kroner til service i kommunerne i to tusind og elleve lad mig nævne nogle konkrete veje

at sikre bedre ressourceudnyttelse

som vi vil tage op i de kommende forhandlinger med kommunerne med regeringens afbureaukratiseringsindsats der gik under navnene mere tid til velfærd og væk med bøvlet er der iværksat et

omfattende arbejde for at forenkle den offentlige sektor det vil sige færre krav regler og indberetninger så de ansatte i kommunerne kan bruge mere tid på de borgernære kerneopgaver næsten alle forslag i mere tid til velfærd er gennemført og har indtil nu frigjort fire hundrede million kroner forsøget med frikommunerne og udfordringsretten er andre eksempler på at regeringen og kommunerne i fællesskab forenkler og styrker den kommunale sektor ved at afprøve nye og mere enkle måder

borgernære service på nye måder hensigten med forsøgene

få en ny inspiration til at ophæve statslige proces og dokumentationskrav ligesom at inspirere kommunerne til nye interne organisations og ledelsesformer kommunernes indkøb er endnu et eksempel på et område med store effektiviseringspotentialer i dag køber kommunerne varer og tjenesteydelser for omkring fem og halvfjerds milliard kroner årligt men der er store forskelle på hvor effektivt kommunerne køber ind

omkring to tre gange mere for kontorvarer end den kommune der køber billigst ind en analyse viser således at indkøbet i kommunerne kan effektiviseres med et milliardbeløb årligt derudover kan der indhøstes betydelige gevinster gennem digitalisering og anvendelsen af nye teknologiske løsninger det er baggrunden for at vi præsenterer en ny ambitiøs fællesoffentlig digitaliseringsstrategi for to tusind og elleve til

femten det er også baggrunden for at regeringen har afsat nul milliard kroner til it i folkeskolen og endelig er det baggrunden for at regeringen har afsat midler

fonden til projekter der afprøver nye teknologier og nye arbejdsgange for at spare personaleressourcer og for at forbedre servicen konkurrence er et andet godt og velafprøvet redskab til at sikre at de offentlige opgaver løses bedst og billigst og der ligger et betydeligt uudnyttet potentiale regeringen ønsker derfor at kommunerne skal øge konkurrenceudsættelsen af de kommunale opgaver til en og tredive

procent i to tusind og femten

der er samlet set mange måder at stimulere kommunernes indsats for at omstille og nytænke måden velfærdsservice leveres på og kigger man på tallene

vidner de store kommunale forskelle om et betydeligt effektiviseringspotentiale lad mig nævne et par eksempler kommunerne har ikke formået at opnå en mere effektiv administration som kommunalreformen har dannet grundlag for og det skyldes ikke mangel på klare effektiviseringspotentialer for eksempel bruger de dyreste kommuner dobbelt så mange penge på administration som de billigste kommuner gør fra regeringens side vil vi lægge op til at fastsætte nogle klare måltal for udviklingen i de kommende år som kommunerne holdes op på

tilsvarende er der på de større serviceområder store forskelle mellem kommunerne med de højeste og laveste udgifter eksempelvis udgør udgifterne til folkeskolen i nogle kommuner omkring halvtredstusind kroner per elev om året

kroner per elev om året disse forskelle afspejler forskellige vilkår men også at nogle kommuner er drevet mere effektivt end andre nogle kommuner har for eksempel været bedre til at sikre sig at de får mere undervisning og tid til eleverne ud af lærernes arbejdstid

decentral offentlig sektor og regeringen har en solid tro på det kommunale selvstyre og på kommunernes muligheder for at finde lokale løsninger og tilpasse den leverede service til lokale behov og ønsker aftalesystemet er omdrejningspunktet for dialogen mellem regeringen og kommunerne her aftales de økonomiske rammer for kommunerne under et aftalesystemet beror på at kommunerne overholder den fastlagte økonomiske ramme det er helt centralt for de kommende års genopretning

i kommunerne og underliggende institutioner det vil sige en tæt og løbende opfølgning på den økonomiske udvikling regeringen vil derfor også arbejde for at understøtte kommunernes mulighed for lokalpolitisk at styre og prioritere opgaveløsningen i overensstemmelse med lokale ønsker og behov det gælder ikke mindst i forhold til styringen af specialundervisningsområdet og det specialiserede socialområde hvor der de senere år har været en kraftig udgiftsudvikling her er der som led i de foregående års økonomiaftaler lanceret en række initiativer der skal understøtte kommunernes lokalpolitiske handlerum på det specialiserede socialområde har regeringen blandt andet taget initiativ til ny lovgivning der forenkler de sociale rammeaftaler og giver kommunerne

er også skabt sammenhæng mellem visitationskompetence og finansieringsansvar på specialundervisningsområdet er regeringen og kl enige om behovet for en omstilling hvor øget inklusion bidrager til en reduktion af den andel af ressourcerne der anvendes til specialundervisning ambitionen om en mere rummelig folkeskole er til gavn for eleverne og samtidig indebærer en mere rummelig folkeskole at der kan frigøres ressourcer til at styrke den almindelige undervisning i folkeskolen regeringen vil også i de kommende forhandlinger arbejde for at styrke kommunernes rum til selvstyre det vil sige til lokalpolitisk at tilrettelægge og

kommunalreformen og i lyset af de mange nye muligheder i form af blandt andet digitale løsninger og teknologiske hjælpemidler jeg er sikker på at regeringen og kl i fællesskab finder frem til nogle fornuftige løsninger der sikrer den fortsatte genopretning af den offentlige økonomi og den fortsatte udvikling af de borgernære velfærdsområder i kommunerne det er som altid regeringens synspunkt at indholdet i en aftale grundlæggende skal understøtte det lokale selvstyre hvor kommunerne har gode muligheder for at prioritere og vælge lokale løsninger

de initiativer som regeringen vil komme med for

og jeg lyttede og jeg lyttede og der kom ikke noget så det håber jeg vi kan få frem i debatten hvis regeringen har bare ét konkret forslag

at øge det kommunale selvstyre jeg håber også at vi kan høre lidt mere om hvad det er for en slags velfærd som regeringen mener at man vil styrke

hvor man får det man har behov for

får en god hverdag i en børnehave vuggestue får den undervisning i

er det den velfærd som man siger man vil styrke

har udviklet igennem de sidste ti år hvor man får efter hvor stor en pengepung man har

er afgørende er om man har råd til at betale og ikke hvilket behov man har

den store debat står alle kan sige de

at vi gerne vil have nogle stærke kommuner alle kan sige de pæne ord om at vi gerne vil have en stærk offentlig sektor men det afgørende er jo at diskutere hvad det er for et indhold og hvordan man ønsker at vi skal få det indhold herunder i høj grad også hvem det er der skal bestemme det vi har kunnet se er

at den udvikling som finansministeren sammen med den tidligere statsminister anders fogh rasmussen har gennemført i de sidste ti år har gået ud på at afvikle demokratiet har gået ud på at afvikle det kommunale selvstyre

betydning for at vi har fået opbygget et stærkt velfærdssamfund

i stedet har man troet at markedsmekanismer skulle kunne erstatte det

ser på virkeligheden ude i kommunerne

gået den stik modsatte vej så har man afviklet og afviklet velfærden og vi er nu nået til at det virkelig gør ondt mange steder

at kommunerne ikke rigtig

lave investeringer som kan have betydning for samfundsøkonomien men i stedet fordi de risikerer at få dummebøder af regeringen og dansk folkeparti er nødt til at tænke meget kortsigtet og kun se på hvad der gavner den enkelte adskilte kasse i stedet for hvad der gavner den samlede samfundsøkonomi

for at få renoveret vores bygninger samtidig med at vi har en masse bygningshåndværkere der går arbejdsløse hvis man havde muligheden for at tænke fornuftigt og langsigtet

man selvfølgelig sørge for at få gang i klimarenoveringerne og få ansat nogle af de arbejdsløse til at lave det arbejde der er behov for så man også på længere sigt sparer udgifter til høje energiafgifter og

energiudgifter i det hele taget og også sikrer at vi ikke skal bruge så meget fossilt brændstof men kommer over på vedvarende energi man ville kunne gøre en god forebyggende indsats

så sørge for at vi har folk ansat til at tage sig af vores børn så man har en ordentlig social indsats i forhold til alle børn frem for at man når først de er kommet ud i meget store problemer skal give dem specialundervisning skal anbringe dem og så videre man ville kunne sørge for at investere

hvis man fik muligheden for det men der er ikke noget der tyder på desværre at det er det regeringen og dansk folkeparti lægger op til jeg håber at vi kan få lidt mere frem under debatten om hvad det er vi kunne høre at det ministeren ville var det stik modsatte af selvstyre

man ville have flere tvangsprivatiseringer og man ville tvinge

det vi har set hidtil er at det koster enormt mange penge i bureaukrati og det tvinger kommunerne til at de skal organisere deres arbejde på en helt anden måde end det der er det mest fornuftige og det som gør at man kan sikre en ordentlig opgaveløsning for borgerne dertil kommer så hele den debat vi har haft i de seneste par år om udkantsområder i danmark hvor kommunerne

for faktisk at sikre lokale investeringer

at skabe lokale arbejdspladser og lokale gode forhold og sammen med deres ansatte og deres borgere sikre gode udviklingsmuligheder

de alt for stramme regler herindefra

er enhedslisten som har ønsket den her debat jeg har egentlig ikke noget imod at vi tager en diskussion om

michael svarer siger at der vil være

dårligere forhold for de handicappede og de syge

men stemmer for regeringens politik igen og igen

forringer dagpengene forringer efterlønnen skærer ned i kommunerne og giver pengene til skattelettelser til rigeste så har enhedslisten faktisk tænkt sig at sige og holde fast

stemmer til kommunale nedskæringer vi peger helt klart på en socialdemokratisk ledet regering det er der ingen tvivl om

at man skal investere i at skabe arbejdspladser at man skal investere i at få bedre skoler et bedre uddannelsessystem

at ændre på fremskrivningen fra en

planer hvor man siger at hvis man gør folk arbejdsløse

sænke lønningerne det kan dansk folkeparti så sige ærligt er det det man vil det vi siger meget klart er at vi vil stemme for en politik som skaber flere arbejdspladser og

vi stemmer klart imod forslag som forringer velfærden det er der ikke noget nyt i det har vi sagt hele vejen igennem

endda i dagens anledning gerne starte med

rose enhedslisten ikke kun for at rejse den konkrete debat om

socialdemokraterne og socialistisk folkeparti herunder ikke mindst på

den økonomiske politik det er ikke nogen hemmelighed at vi i venstre ikke

enige med enhedslisten i den økonomiske politik men vi vil da i det mindste gerne kvittere for

i enhedslisten både er ærlige og konkrete

bliver taget med over i den øvrige del af den røde opposition nu hvor enhedslisten gerne vil være med til

agere fremtidig kassemester at det så i sig selv er ganske svært at se for sig hvordan partierne inden for den røde blok skal kunne blive enig med sig selv om noget så centralt som den økonomiske politik er jo et helt kapitel

i venstre er vi stolte af at regeringen dansk folkeparti og det radikale venstre har indgået en historisk aftale om en tilbagetrækningsreform der ikke alene sikrer at vi får balance mellem indtægter og udgifter

med til at sikre at vi også i fremtiden får råd til at investere i gode skoler moderne sygehuse og en tryg ældrepleje fra to tusind og fjorten skaffer vi faktisk fire friske milliarder til mere velfærd og

af balancen i de offentlige finanser er nemlig ikke alene en betingelse for overhovedet at have handlemuligheder i de kommende år

derfor at vi i venstre vælger varig velfærd i stedet for luftige løfter smarte overskrifter og ønsketænkning uden konkrete svar med tilbagetrækningsreformen bliver der bygget oven på genopretningspakken sådan at der med kontante løsninger skabes balance mellem indtægter og udgifter for kommunerne indebærer

i to tusind og elleve til tretten kan opretholde en historisk høj

hvor en årlig pris og lønregulering sikrer kommunerne uændret købekraft kommunerne vil derved i to tusind og tolv have de samme historisk høje budgetter som de har i to tusind og elleve og som de havde i to tusind og ti hvor vi årligt bruger knap fire og halvfjerds milliard

mere på den borgernære velfærd

fra to tusind og et alene var videreført og prisreguleret det betyder at udgangspunktet for konsolideringen er et aktuelt historisk højt udgiftsniveau derudover er det naturligvis vigtigere end nogen sinde at kommunerne konsekvent har fokus på at frigøre ressourcer til fortsat udvikling af den borgernære velfærd for eksempel ved at effektivisere og omprioritere sig til et øget råderum gennem øget digitalisering effektivisering af administrationen mere effektive indkøb lokal afbureaukratisering samt nedbringelse af sygefraværet for blot at nævne et par enkelte eksempler kommunerne gør i de her år en stor og vigtig indsats for at gå nye veje i opgaveløsningen med henblik på at omprioritere midler finde effektiviseringspotentialer og på anden måde tilpasse opgaveløsningen det vil vi i venstre gerne kvittere for ligesom vi meget gerne vil understøtte kommunerne i det fortsatte arbejde

vi også i de kommende år kan sikre at vi får mere velfærd for pengene målet er ikke at alle kommuner skal være ens målet er at flere skal lære af de bedste og gennem lokale løsninger finde frem

hvorpå man bedst og billigst kan levere service ud fra lokale behov og ønsker friheden til at gå nye og egne veje i opgaveløsningen er et helt centralt element i det kommunale selvstyre det er blandt andet derfor at regeringen siden to tusind og et har gennemført en lang række initiativer for at sikre større rum for lokal prioritering og nytænkning i kommunernes opgaveløsning eksempler herpå er frihedsbrevet udfordringsretten afbureaukratisering og nu senest frikommuneforsøget hvor målet er bedre kvalitet i den offentlige service ved at sikre udvikling og afprøvning af

og samtidig afprøve nye styrings og ledelsesformer i kommunerne i venstre har vi store forventninger til de mange indsatser og vi vil også fremadrettet arbejde for at understøtte kommunernes lokalpolitiske handlerum i udviklingen af de borgernære velfærdsområder i kommunerne

kommunernes økonomi og det lokale selvstyre

og socialistisk folkeparti gerne vil og som enhedslisten jo så kræver fuld indflydelse på ikke mindst i forhold til den økonomiske politik det korte svar må være at det fortsat må stå hen i det uvisse tidligere

herre villy søvndal og fru helle thorning schmidt i to tusind og otte medforslagsstillere

alt imens man nu i det senest færdiglavede oplæg

have vendt det blinde øje til budgetoverskridelser i netop

og når man så skal levere de konkrete løsninger og de konkrete svar så svigter

ud af krisen i stedet for

jeg skal på den baggrund på vegne af venstre dansk folkeparti det konservative folkeparti liberal alliance og

til vedtagelse regeringen skal i den kommende periode forhandle med kl om rammerne for den kommunale økonomi for to tusind og tolv folketinget konstaterer at der med genopretningsaftalen er aftalt klare og faste rammer for de kommunale serviceudgifter frem mod to tusind og tretten det følger af aftalen at kommunerne kan fastholde den høje budgetramme i to tusind og ti frem

folketinget noterer at regeringen i de kommende forhandlinger lægger vægt på mulighederne for bedre ressourceudnyttelse samt initiativer der kan styrke kommunernes muligheder for lokalpolitisk styring og prioritering med henblik på at understøtte en stærk

jo lidt underligt at de forskellige forskere der sidder og

kommunerne har et helt andet billede af hvordan den siddende

artikel fra ugebrevet a4

har der næsten som perler på en snor været gennemført begrænsninger af det kommunale selvstyre

det kommunale selvstyre som sætter snærende bånd i forhold til hvad man må

at vi konsekvent arbejder på at give kommunerne nye frihedsgrader og ikke mindst også nye måder at gå nye veje på i opgaveløsningen men jeg synes alligevel at det er lidt tankevækkende når

nu har man jo fra s og sfs side

for dog endnu ukonkret finansiering vi

nu vil man give kommunerne tre milliard kroner ekstra i to tusind og fjorten går man listen igennem over de løfter som politikere fra s og sf hvoriblandt herre rasmus prehn er en af dem har udstedt igennem det seneste år vil man se at listen når langt op over de ti milliard

finansiering til og så det man i øvrigt lover over for borgerne

at kigge sin egen lille løftepolitik

plan som man også kan hente på internettet hvor

lejlighed til at slå op

at ordføreren mangler at svare på det spørgsmål

hvordan kan det være at stort set alle forskere uden undtagelse peger på

kommunerne hvor man ikke vil stille krav regeringens side

at sælge den der flotte indpakning af en plan hvor man

endnu ikke har kunnet få oplyst hvad det er

at pengene rent faktisk findes i den virkelige verden det vil sige inden for planeten jorden de økonomer kunne vi forstå på fru helle thorning schmidt

vi har nu i venstre efterlyst dem over flere

kunne det jo være rart at de blev bragt frem i lyset for der er ingen andre der

selv og bankøkonomer som har en interesse i hvem det er der er ved magten så er det nok svært

regeringen ønsker varig velfærd i stedet for luftige løfter den varige velfærd man ønsker er det det vi ser nu hvor man fra flere og flere vuggestuer hører at når et barn har behov for at få skiftet ble så kan man ikke gøre det for der er kun én voksen på stuen og hvis man skal skifte det barn vil man være nødt til at efterlade de andre alene og det kan man ikke den varige velfærd man ønsker er det en situation hvor en meget stor del af kommunerne ikke kan overholde minimumstimetallet i folkeskolen hvad er det for en varig velfærd regeringen mener at man sikrer ved at man gør flere mennesker arbejdsløse med at afskaffe efterlønnen

velfærd er at man ikke udsteder en hel masse dejlige gyldne løfter til befolkningen hvorefter

andet tidspunkt efter et valg må konstatere hovsa det blev ikke til noget hovsa

men man kunne dele ud og man kunne dele ud

gerne vil bruge nogle penge på et område så siger vi også hvor de penge skal komme fra for eksempel siger vi at

det samme i skat i år som de betalte for to år siden

milliard kroner mere til kommunal velfærd det er ikke noget luftigt langt ude i fremtiden som fru sophie løhdes underlige plan om at gøre flere mennesker arbejdsløse nej det er helt konkrete penge som vi klart anviser hvor vil komme fra

de penge vil vi gerne helt konkret for eksempel bruge på

kan blive skiftet når de har behov for det mens dem der ikke har råd må finde sig i at skulle stå i kø

forgælde og belåne danmark ind i en ny krise

for det er jo i sig selv lidt af et paradoks at det parti

været mest konkret og mest ærlig i forhold til konkret at lægge nogle ting

af socialdemokraterne og socialistisk folkeparti

noget med hvis og når og måske men det kan man

sikkerhed for at der ikke lige pludselig kommer alle mulige ting væltende ned over hovedet som man ikke var forberedt på

forberedt på at politikerne lige pludselig kunne gøre

og jeg har noteret mig at overraskende mange mennesker faktisk

hvis der sidder nogle kommunalpolitikere rundtomkring og følger med i den

være dybt forstemt over den måde det foregår på

at diskutere kommunerne og det er næsten det eneste vi ikke har snakket om endnu for det vi skal snakke om er jo kommunernes økonomi rammerne for kommunernes økonomi og det kommunale selvstyre

en økonomi og et selvstyre det vi ser er jo at en del kommunalfolk inklusive jan trøjborg som formand for kl faktisk har nogle indvendinger omkring vilkårene for

selvstyre sådan som det er i øjeblikket

er der overhovedet noget der gør indtryk på ordføreren af den kritik de bekymringer de indvendinger

omkring kommunernes situation og muligheden for at fortsætte udviklingen i kommunerne i retning af velfærd for det lyder oprigtig talt når ordføreren taler som om at komme med nogle spørgsmål til et reelt indhold er ligesom at kaste vand

hvad der skal ske med den kommunale velfærd

i min tale meget ud af at pointere at hele forudsætningen for

man sikrer sig at de overordnede samfundsøkonomiske rammer er på plads

det er jo derfor genopretningspakken og tilbagetrækningsreformen er så vigtige i forhold til at sikre at vi på den ene side får bragt balance mellem indtægter og udgifter

råd til at udvikle kernevelfærden i kommunerne det sikrer vi med de konkrete reformer som regeringen vil gennemføre de sikrer at der bliver råd til at kunne bruge fire friske milliarder kroner til velfærd i blandt andet kommunerne

havde vi ikke de muligheder og derfor består hele øvelsen jo aktuelt i

at gennemføre de nødvendige reformer som sikrer at vi også i de kommende år kan videreudvikle

dernæst synes jeg også man burde anerkende

set i min tale forsøgte at pointere at man gør en stor indsats ude i kommunerne

at sikre nye veje i opgaveløsninger effektiviseringer og så videre der er fortsat et potentiale endnu og det er jo det vi skal se på i forhold til de kommende år

mere eller mindre usikker men nu er vi enige om at der er penge i kassen til kommunerne inden for den ramme vi kender nu

kommunale selvstyre der er regeringen jo kommet med blandt andet nogle frikommuneforsøg og nogle andre

i det kommunale selvstyre men der er en del kritik af at der ikke er råderum nok for kommunerne til at vælge

fald halvdelen har været brugt tidligere eller er gennemført

at ændre på den tvungne konkurrenceudsættelse og ved at slække på den kontrol af den enkelte medarbejder så man viser mere tillid

gå ind at kigge på noget som gør lidt mere ondt eller stiller kommunerne lidt mere frit end de er

var bare de seneste i rækken og jeg synes

kalde dem sådan for petitesser og andet mange af forslagene er forslag der er sendt ind af engagerede medarbejdere ude i kommunerne

hvordan man kan gøre nogle ting smartere i den offentlige sektor at stå at sige

set er en hån mod de mange mennesker som ude i kommunerne gør en fantastisk indsats også for at komme med nye og konkrete

vi vil fortsætte ud ad det spor og vi skal hele tiden ånde

var i gang ikke bare på grund af debatten herinde men også

venstre og regeringen nu igen er på vej med et stort afbureaukratiseringsinitiativ det kommer gerne

folketingsvalg sidst var det udfordringsretten

gået med det og

og har fået tilladelse til at udfordre på tre af de områder man har peget på eksempelvis skal man stadig væk indsende dokumentation for at man rent faktisk kontrollerer sine legepladser nogle stiger

ting de gerne ville gøre selv derfor er spørgsmålet bare

være fordi man hele tiden går rundt og tror at der skal være valg

jo kommet det ene forslag efter det andet for lang tid siden og vi fortsætter ufortrødent

at afbureaukratisering er noget som vi aldrig nogen sinde bliver færdige med som politikere for vi skal hele tiden ånde os selv i nakken i forhold til at se på om kan gøre tingene på nogle bedre og smartere måder

langt hovedparten af de ansøgninger der er indkommet fra landets

otte og halvfems kommuner jo blevet imødekommet og det viser jo i hvert fald at kommunerne også er villige til at kigge på hvor de kan gøre nogle ting anderledes

måske også skal være bedre til at kigge på

af lokale handlemuligheder i forhold til at lave lokal afbureaukratisering samtidig

at hovedparten af de ansøgninger der er kommet ind på udfordringsretten er blevet imødekommet

over halvdelen er blevet imødekommet

bryde de åbne døre ind men så lad mig stille et andet spørgsmål hvis vi tager beskæftigelsesområdet som

tyve jurister og ti millioner

at fordøje de halvanden nye regler eller love som de bliver mødt med hver eneste uge

når man skal have tyve jurister i landets hovedstad siddende hvert år

lang tid i københavns kommune på nogle ting som

burde bruge så lang tid på men naturligvis

afbureaukratiseret på beskæftigelsesområdet

halvdelen af ansøgningerne under udfordringsretten er blevet imødekommet

set også at vi gerne vil arbejde sammen med kommunerne om afbureaukratisering og det er det vi gør med udfordringsretten det er det vi gør i forhold til frikommuneforsøget det er det vi gør i forhold til at bede borgere og medarbejdere om at komme med forslag til afbureaukratisering

sørge for at vi rent faktisk også gennemfører dem

både landets finansminister og også venstres ordfører lagde meget vægt på at venstre

man så kigger på hvad det er for en

regeringsførelse der har været i de sidste mange år det har været krav på krav og lov på lov

har været detailstyring der har været fokus regeringen har gennemført sanktionsmekanismer de har gennemført detailstyringslove de har gennemført

så det er noget tvivlsomt med den tro på det kommunale selvstyre regeringen ved bedst selv og vil sidde og styre fra slotsholmen det er sådan

der giver udtryk for at det efterhånden er sådan med regeringens politik over for landets kommuner at borgmestre og kommuner

en slags implementeringsagenter for staten frem for at der er tale om kommunalt selvstyre det synes jeg og det synes vi socialdemokrater er meget rammende et andet tema der er for den her forespørgselsdebat er jo den kommunale økonomi der må vi bare sige at selv om venstre og regeringspartierne i det hele taget bryster sig af

er råd til velfærd og at der er en god økonomi i landets kommuner så er man under pres ude i landets kommuner faktisk er det sådan

på hvordan man budgetterer i indeværende år

milliard kroner under det budget der var bare sidste år i to tusind og ti så det er altså noget voldsomt man skærer

hører så venstre

igen og igen tale om varig velfærd varig velfærd nu så vi

en mindre stavefejl hvor man havde lidt problemer med at stave til velfærd

fejlen i virkeligheden er meget mere alvorlig end den her lidt uskyldige fejl var det som venstre mente i virkeligheden

ikke varig velfærd men karrig velfærd altså en begrænset og smålig velfærd det får man i hvert fald lidt indtrykket af når man ser på hvad virkeligheden er kigger vi på område som dagtilbud altså de pasningstilbud der er for vores børn og

i to tusind og elleve er en halv milliard kroner mindre til det her område end der var året før i to tusind og ti kigger vi på ældreområdet

er tale om tre hundrede million kroner mindre i år end der var sidste år kigger vi på området udsatte børn som jo er noget af det vi virkelig synes er vigtigt

hundrede million kroner mindre i år end der var sidste år også på folkeskoleområdet er der massive besparelser

million kroner mindre man bruger og vi kan se i avisartikler blandt andet

om at det simpelt hen kvæler fagligheden når der spares så meget vi ser jo også at der er massive fyringer midt i en krisetid hvor vi ved er det er vigtigt at samfundet går forrest og er et lokomotiv der trækker økonomien i gang der er regeringens svar man afskediger folk man sender dygtige medarbejdere hjem med en fyreseddel til familien faktisk er det sådan at fra januar to tusind og ti og frem til januar og elleve har man afskediget

hundrede skolelærere inden for social og sundhedsområdet

social og sundhedspersonale dagpasning er det otte hundrede pædagoger

fire tusind stillinger færre

kan få venstrefolkene til at brænde også de konservative for den sags skyld er privatiseringsideologien hvor vi andre er optaget af hvad der er godt for borgeren hvad sikrer at vi får en bedre folkeskole hvad

optaget af i regeringspartierne privatiseringsideologien bare det bliver privat så bliver det bedre og der ser vi jo ikke alene

men man har også fremsat lovforslag om at det skal tvinges igennem

ikke noget man skal forhandle sig frem til ved de kommende kommuneforhandlinger næh man skal tvinge

privatisering er en ideologi der fylder mere end hensynet til borgerne det synes vi fra socialdemokratiets side er dybt bekymrende det kan være udmærket fra tid til anden at sende opgaver i udbud men det skal være

strukturreformen som jo blev udråbt som en fantastisk

århundredets største reform nu skulle der ske noget det ville regne ned med manna fra himlen

få lov at evaluere den hvorfor må vi ikke kigge på

jeg faldet over et andet synes jeg ret sigende citat af lektor gunnar gjelstrup

kan dårligt gå på toilettet uden at det skal dokumenteres hvorfor så ikke evaluere det regeringen selv har kaldt for den største reform herhjemme altså alt skal dokumenteres ned i mindste detalje hvorfor kan vi ikke få lov at evaluere strukturreformen hvad var godt hvad var skidt

de så henne jamen vi har

visioner om hvordan vi får større frihed til kommunerne mere tillid til kommunerne hvordan man ved at have flerårige budgetter

mulighed for at tænke langsigtet og strategisk få bedre lånemuligheder

så man kan sætte energirenoveringer og andet på dagsordenen der er masser af visioner min taletid er udløbet nu hvor jeg var efter venstrefolkene skal jeg jo passe på at jeg ikke begår samme fejl selv så jeg må hellere holde inde nu

i dagens anledning men jeg synes gerne jeg vil

rose herre rasmus prehn for hans

for jeg synes faktisk når man sådan hører

gået i stå der er kun tilbageskridt der er kun besparelser og så videre

en

det er kurt houlberg fra anvendt kommunalforskning som jo siger

massive besparelser i kommunerne

får jeg ekstra taletid når jeg får det her spørgsmål jeg takker for rosen men jeg synes nu ikke at det så meget er det med sortsynet der skal

så er det at visionerne og drømmene for fremtiden kommer frem

og det er varig velfærd det er ikke kun venstres karrige velfærd der kommer i fokus hvis det er at den her plan kommer til at bestemme så nævner herre hans kristian skibby at allerede og tretten vil man gå ned på en lavere vækst det er altså i femten at skellet er vi har sagt

vækst i det offentlige på en procent

seksten og frem så kører vi ned på en nul

bliver der også alt andet lige lidt mindre velfærd når man

vi vil gerne sætte gang i hjulene og derfor har vi frem til og med og femten

i vores optik hænger økonomien overhovedet ikke sammen i den finansiering som som herre rasmus prehn er så glad for

til den forkerte side jeg vil så selvfølgelig

i to tusind og tretten som jeg sagde

er socialistisk folkeparti og i særdeleshed herre ole sohn

nogen massakre eller

for det vi synes at vi skal have en god og en stærk velfærd i danmark det er også det danskerne gerne vil have danskerne betaler langt hen ad vejen deres skat med glæde og vil gerne have

skal bruge samfundet som lokomotiv til at trække

hvis det så lykkes os at få rigtig gang i økonomien kan det jo være at vi er

større vækst i det offentlige men sådan som tallene er nu bliver der kun råd til at fortsætte med uforandret

trygge ved at kunne gøre i et stærkt samarbejde med socialistisk folkeparti og de øvrige samarbejdspartnere der må være

ja en af ulemperne ved altid være ordfører efter

med rækkefølgen her i folketinget

for enhedslisten for at vi i dag har lejlighed til at debattere

kommunernes økonomi og deres forudsætninger og deres levevilkår og betingelser

er nok heller ikke sidste gang grundlæggende

kigger på det her med lidt andre briller end

har kunnet vise nogle gode resultater med hensyn til at have en god åben og konstruktiv dialog mellem kommunernes landsforenings ledelse og så regeringens

skal ske på den langsigtede bane med hensyn til kommunernes økonomi med henblik på at skabe den dynamik og den bæredygtighed som jo er en grundlæggende forudsætning for at vi har et tilfredsstillende udgangspunkt for

holdbarheden i den samlede danske økonomi efter dansk folkepartis opfattelse selvfølgelig naturligvis er en grundlæggende forudsætning for fremtidens velfærd

samfundsøkonomi og nationaløkonomi i

skal til og de økonomiske rammer og de levebetingelser som skal være en

forudsætning for at vi kan udvikle og

enhedslistens politik for

den her reklame for lotto

når man hører om hvordan enhedslisten vil finansiere de forskellige elementer som de synes der skal laves om på

jeg noteret mig at man fra enhedslistens

for eksempel siger at man ikke vil stemme for nogen som helst velfærdsforringelser over for landets borgere når det drejer sig om

vil ske efter et kommende valg hvor

vil støtte den regering og den regering

som så skal bestå af s og sf er jo en regering som har lagt en økonomisk plan frem som netop betyder

de fremskrivninger som vi har vil betyde at der vil blive færre penge til rådighed

til offentligt forbrug og dermed færre penge til rådighed for kommuner og regioner fra to tusind og femten og frem finansieringen frem til to tusind og femten er der så forskellige holdninger til om det er en bæredygtig

økonomi eller det ikke er en bæredygtig økonomi der ligger i de forhandlinger der skal til dér men jeg synes i hvert er utrolig spændende at se om enhedslisten

være at man laver økonomiaftaler mellem kommunernes landsforening og

og halvfems kommuner forhandler med

tid siddende regerings ministre og indgår en aftale for det kommende år og selvfølgelig også for

man har at stille kommunerne og regionerne i udsigt

i dag så kan se at man fra regeringens side

udføre de opgaver som man har stillet kommuner og regioner man har blandt andet sikret ekstra større anlægsrammer frem til to tusind og ti og andre tiltag generelt må man sige at forudsætningen for at kommunerne har en god og sund økonomi

har et arbejde og en beskæftigelse

indtægter som så gør at kommunen

skal til hele vejen igennem og sådan synes jeg at man kan sige

skal virke

bestå af fugle på taget den skal

ved at man har nogle økonomiske aftaler som er bæredygtige og som vi ved

økonomiske genopretningsplan fra maj måned to tusind og ti og alle de andre aftaler der har været så vi er fulde af fortrøstning og vi håber også at den kommende kommuneaftale vil bære frugt

bruger uforholdsmæssig meget tid på at fantasere om det samarbejde

ordfører når man her den enogtyvende maj

tidende kunne læse en folkeskole i verdensklasse det lyder smukt men er langtfra realistisk når skolerne vender hver en krone og nedlægger lærerstillinger på stribe det mener flere fagfolk der understreger at de mange lærerfyringer som landets skoleledere venter i det kommende skoleår

plejehjem der hvor jeg kommer fra der hvor jeg bor i hedensted kommune har vi ikke lukket plejehjem og vi har ikke gået ud og lavet dramatiske fyringsrunder

det vigtigt at kommunerne ved hvor mange penge de har til rådighed

økonomiaftale mellem kl og de otte og halvfems kommuner og så med de

det synes jeg egentlig er en sund måde at gennemføre de her ting på så derfor vil jeg sige til herre

er en rigtig god og bæredygtig økonomi

på det her område og som er nødt til at afskedige skolelærere

er til rådighed til velfærd i det danske samfund

har man jo meddelt at man skal spare ti procent på alle offentlige budgetter det skal man ikke i

at sige til kommunerne vi garanterer en pris og lønfremskrivning vi lægger pris og løn

for to tusind og ti det er

krise som går uden for landets grænser jeg synes egentlig også at socialdemokraterne burde anerkende

væsentlig bedre og gunstigere

den velfærd som vi har frem for i mange af de lande hvor man går og kigger på slunkne pengekasser og hvor der er store store sparerunder

hvordan herre hans kristian skibby

på efterlønnen så flere mennesker bliver arbejdsløse at man skærer

bruger pengene til skattelettelser til de rigeste det var det ene spørgsmål

dansk folkeparti ønsker når man siger at man sikrer velfærden og vi samtidig oplever at børn ikke længere kan få skiftet ble når de har behov for det

ikke længere kan regne med at få minimumstimetallet og

længere og længere imellem at de ældre ser en hjemmehjælper

helt konkret for en velfærd som dansk folkeparti ønsker

en vuggestue hvor der ikke er ressourcer til at skifte en ble

stor respekt for at man

og køber ikke bare præmissen om at der ikke er ressourcer til at skifte ble

en s sf ledet regering og når vi kan se at de

stemmer igen og igen for nedskæringer i

kan forstå at herre hans kristian skibby siger det er ikke mit ansvar det er ikke mit ansvar det er ikke mit ansvar det er nogle andres skyld det er nogle andres skyld

så skal gøre når de sidder og skal vælge mellem

herre hans kristian skibby og finansministeren eller

hvor er det helt konkret at herre hans kristian skibby mener at man skal skære ned på velfærden for at undgå at

at undgå at herre hans kristian skibby siger det er også kommunernes skyld at der ikke er ordentlig velfærd

af dem har en rød ledelse og det er selvfølgelig også dem vel undt hvis indbyggerne har stemt for det men det er grundlæggende den enkelte kommune som har det her ansvar her fra slotsholmen

at budgetterne for to tusind og ti kunne blive pris og lønfremskrevet således at folk var sikret den samme normering

sig til rådighed i kommunerne at når de stiller sig til rådighed

at der er den service som der skal til det er ikke noget som vi kan diktere og lovgive om herindefra derimod har vi

kommuneaftale og det er så det man gør med kommunernes landsforening og det har vi altså fuld tiltro til det

er en form for autoritet i enhedslistens terminologi men

er et talerør for kommunerne og de gør det faktisk ganske godt

meget konkrete eksempler fra nogle konkrete navngivne kommuner på et eller andet der ikke er godt nok

regering det

egentlig forestiller sig der eventuelt kunne ske af fornyelse i kommunerne

det bliver lidt til at når regeringen beslutter noget

kan dansk folkeparti hægte sig på uanset hvad de så i øvrigt har ment om det tidligere

hvad visionerne for kommunernes økonomi og selvstyre egentlig er

kunne udvikle de økonomiske rammer

i kommunerne eller endnu bedre hvordan kunne man arbejde med det kommunale selvstyre

godt parti og det synes jeg sådan set

siden to tusind og fem

at man har stået hernede i salen og svunget sig op og sagt en masse ting men når det kom til forhandlinger så har socialistisk folkeparti jo stået udenfor og sagt at det

vi kan se at s og sf har fremlagt en plan hvor man sådan set

frem for en procent fra to tusind og femten derved er det jo sådan set også socialistisk folkeparti som er med til at kigge på at der skal være en form

udspil vi har på den økonomiske side for kommunerne det jeg efterspørger er en holdning til det kommunale selvstyre for det vi oplever er

lægger stemmer til noget som indskrænker det kommunale selvstyre giver mere kontrol indskrænker råderummet for det kommunerne kan gøre når de selv skal tage stilling til

vision så for kommunerne andet end at være med til at hægte sig på de aftaler som regeringen laver når

være mere eller mindre kontrol af dem der er ansatte skal det være sådan at kommunerne skal stå lidt mere frit med de vil udbyde og hvor meget de vil udbyde skal det være sådan at kommunerne får større råderum for

om kommunernes økonomi for to tusind og elleve

til at tage ansvaret for ved at stemme dem igennem her i folketinget det

en styrket budgetopfølgning og samtidig sikrer

individuel modregning hvis ikke

kommunerne sørger for ikke at bruge flere penge end dem der er til rådighed i den samlede

massive milliarderoverskridelser på kommunernes budgetter

men i år hvor vi kan se at det bliver sværere

det vigtigt at budgetterne ikke bare er budgetter de skal også kunne måles og vejes når årsregnskaberne kommer ud når året er gået derfor er det vigtigt at vi gennemfører de her økonomiske ændringer

meget spændende og meget vigtig debat vi har i dag om kommunernes økonomi og selvstyre og

en tæt sammenhæng mellem det der er den offentlige private sektor den offentlige sektor er grundlaget for at den private sektor

få en sund og god vækst hvis man ikke havde et godt offentligt tilbud når det handler om skole uddannelse sundhed og infrastruktur så var der heller ikke en privat sektor som havde de vækstmuligheder og funktionsmuligheder som ville give den bedst mulige private sektor den afhængighed

at den private sektor skaber det som skal til for at vi har økonomi

for vækst i det private bliver tit overset

i hvert fald undervurderet og det er en holdning til den

sektor som vi desværre tit ser fra

det selvfølgelig også vigtigt at der økonomisk og

hvad er virkeligheden nu efter ti år med en borgerlig regering virkeligheden er

som noget der skal begrænses og bekæmpes i stedet for noget der faktisk skal have gode vilkår og det er en stor hæmsko

forsøg på nogle frikommuneforsøg som er nogle små krusninger det er vigtigt at have frikommuneforsøg men det vi har set nu er en ordning hvor nogle få kommuner får lov til meget begrænset område efter meget nøje forhandlinger

nogle bestemte regler i stedet for at alle kommuner får

et forsøg på at styre den offentlig økonomi ved at lave

budgetlofter ved at lave nogle tvungne modregninger ved at lave dummebødesystemer hvis man ikke overholder de økonomiske rammer der er sat

det vi senest har set er et lovforslag der bemyndiger ministeren til at bestemme hvor meget kommunerne skal konkurrenceudsætte og på hvilke områder det

snæver ramme for hvad man må det vi gerne vil have er at man kigger på den offentlige økonomi den kommunale økonomi som noget der

skal have rimelige rammer

to måder at skabe et økonomisk råderum og et handleråderum på den ene er selvfølgelig

at have en vækst i den offentlige sektor den anden mulighed er at gå ind og se på hvordan kommunerne har mulighed for at bruge de midler de har altså om man kan foretage en afbureaukratisering

så der bliver et større råderum jeg er ikke i tvivl om at et af de steder hvor der er en afgørende forskel på den nuværende regering og

oppositionen som vi er nu er den villighed man har

at give råderum på andre måder end ved at give penge direkte det sf er optaget af er at skaffe en egentlig afbureaukratisering

gå ind og kigge på hvordan man kan lave

parate til at gå længere end det regeringen har lagt frem

kommunerne fri for tvungen konkurrenceudsættelse vi er parate til at gøre kommunerne fri for en lang række af de kontrolforanstaltninger der er

mere kommunalt selvstyre og på den måde få en bedre udnyttelse af ressourcerne

stor og afgørende forskel på hvor langt man er parat til at gå jeg har ikke nævnt heller ikke selv om det blev

regeringen kommer med er nogle små forslag man ikke kan bruge til noget det jeg har sagt er bare

kommunerne må når man kommer med afbureaukratiseringsforslag som er en række forslag som er små og konkrete

det ikke er ambitiøst nok hvis kommunerne skal have

at skabe mulighed for en vækst vi har foreslået en

men også at man skaber mulighed for at lave råderum inden for den ramme der er ved at ændre på de regler vi har

kunne skabes på den måde og det jeg gerne ville have at regeringspartierne og dansk folkeparti var klar til at svare lidt mere på under debatten her var hvor meget råderum man er parat til at give kommunerne hvor meget frihed man er parat til give kommunerne og så snakke om det det

selvfølgelig at at slippe noget af den kontrol der er vi har set

på kampen om dagsordenen om hvem der er værst i det her altså om det er kommunerne eller det er

ministeren bemyndigelse til at sætte rammer for det set en

lidt uværdig diskussion lukkedage hvor kommuner der har lavet lukkedage bliver skældt ud af ministeren fordi

man misbruger den her mulighed for lukkedage

for eksempel at lave lukkedage

gerne stille et spørgsmål om det her med

tyve plan

det bedst mulige kendskab som vi har nu det vi gerne vil er at bruge de første fire år på at investere i at det bliver muligt at drive kommunerne billigere end

at man tager hånd om den forebyggelse på sundhedsområdet der gør at man ikke

normalområdet i folkeskolen og får flyttet ressourcerne

det er klart at det kræver en investering i den

set en forholdsvis simpel forklaring den anden del af forklaringen er jo at når vi skal have økonomien til at hænge sammen skal vi være realistiske

til hvad rammen er og så langt vi kan se

til forsøgsordninger puljeordninger og

på lang sigt får den holdbare velfærd og de er finansierede i den plan vi har lagt frem så når vi siger at der skal være to lærere i de små klasser i dansk

det selvfølgelig også finansieret og regnet ind i den plan vi har

set en stigning i antallet af love og regler og det tror jeg vi alle sammen kan

christiansborg bestemmer hvordan vejen derhen

direkte at lave regler om det eller ved at stille bestemte indberetningskrav som gør at kommunerne er nødt til at tilrettelægge det på en bestemt måde

der hedder konkurrenceudsættelse vi synes som udgangspunkt konkurrenceudsættelse er godt

der følger meget bureaukrati med når ting

som handler om at man skal fokusere mere på at kommunerne leverer det de skal

vi måler på om kommunerne leverer

og leverer gode resultater

det som de skal og er en forudsætning for

det der står i almindelige læseplaner som

i en styrelse synes er det man skal kunne

og svar runde her så

minutter ud af en time på at lave egentlig sagsbehandling resten er papirarbejde administration og indberetninger det er jo et af de områder hvor man kan sige

den kvalificerede arbejdskraft bedst muligt

mange gange før men det er også et enormt vigtigt emne for danmark som samfund hvordan vi giver vores kommuner nogle gode rammer forespørgslen lyder jo hvad agter regeringen at gøre for at forbedre rammerne for kommunernes økonomi og det kommunale selvstyre i herunder i forhandlingerne om den kommunale økonomi desværre synes jeg ofte når man lytter

debatterne også her i dag at det som det virker som om

hvordan man forøger kommunernes

end hvordan man sådan mere bredt forbedrer rammerne for kommunerne

os desværre ikke er en mulighed at forøge kommunernes budgetter i de her år vi anerkender at kommunerne kan have økonomiske udfordringer nogle steder

flere ældre det giver selvfølgelig

der flere børn det gør der eksempelvis i

flere børn og færre

det giver selvfølgelig udfordringer og hver kommune har jo sine egne udfordringer når vi så ikke bare kan give flere penge

det offentlige budget danmark er ramt af en meget hård økonomisk krise for få år siden havde vi store overskud på det offentlige budget nu er vi ramt af en krise som også har ramt alle andre lande i verden og det betyder altså at det er hårde tider der er ikke mulighed for at give flere penge ud det vil være uforsvarligt i den situation som vi står i i øjeblikket oppositionen deler desværre stadig væk rundhåndet ud af pengene og næsten hver gang man ser en oppositionspolitiker deltage i en debat

bliver der udskrevet meget store checks de konservative har den opfattelse at vi er nødt til at tænke på fremtiden vi

være med at gældsætte danmark og derfor er der nødt til at være balance mellem indtægter og

meget simpelt men desværre virker det som om

vko som synes at have forstået det her ret simple forhold denne balance mellem indtægter og udgifter så vi tilbyder ikke overbud og store checks men vi

gengæld en sund økonomi og en god fremtid for danmarks

betyder det naturligvis ikke at vi ikke kan gøre noget for at forbedre kommunernes rammer tværtimod

at man ikke blot stirrer sig blind på at bruge flere penge som universalløsning på alle problemer kommunerne bør selv sørge for at skabe bedre økonomiske muligheder ved hele tiden at organisere sig så hensigtsmæssigt som muligt det skal ikke tages som en kritik når vi opfordrer til effektiviseringer det er ikke fordi man har gjort det dårligt at der er mulighed for at gøre det bedre det er fordi erfaring og fornyet viden gør at der kommer nogle nye muligheder for at få mere ud af

ressourcerne og det er fordi der eksempelvis kommer ny teknologi effektiviseringer er en potentiel guldgrube for kommunerne staten og folketinget skal

opstille nogle gode økonomiske incitamenter for kommunerne

det er de belønner kommunerne vi skal kigge på vores udligningssystem på et tidspunkt for at sikre at vi ikke opmuntrer til og belønner

parkeringsindtægter

sikre at kommunerne har rigtige incitamenter til ikke blot at brandbeskatte borgerne og forfølge bilister

på bureaukratidiskussionen det er der ingen tvivl om er ingen tvivl om at det bliver en af de store opgaver som vi skal have gjort noget alvorligt ved

her regering har været specielt slem

det er selvfølgelig oppositionens rolle men sandheden er jo at vi igennem hele demokratiets historie

regler cirkulærer og love som gør at det både kan være meget svært efterhånden at være borger i danmark hvilket er et

det er vi nødt til at få kigget på

kigge på de mekanismer som gør at der kommer mere og mere bureaukrati en af dem er jo at folketinget lider af en reguleringsmani jeg plejer at sammenligne det med at man giver en hammer til et lille barn

når man giver politikere i folketinget mulighed for at regulere så tror

de skal regulere alting min taletid er brugt så jeg vil

af alt for mange og unødvendige love og regler der gør at det er meget svært for kommunerne

ikke fået indført de mekanismer som gør at vi kan dæmme op for de meget stærke kræfter der hele tiden sørger for at der kommer flere regler de stærke kræfter er

selv her i folketinget hvor vi må sige at der er en meget stor tendens til at man synes at man skal blande sig i alting

og der er en folketingspolitiker der ser sit snit til at komme i aviserne foreslår man en ny regel fordi man ved

er socialministeren eller beskæftigelsesministeren der skal stå til ansvar for

der er et lokalt problem det er nemlig forudsætningen for

og lægger ansvaret derud hvor det egentlig hører hjemme så det er en meget stor udfordring og det er et af de store projekter som jeg synes vi skal tage fat på i den

men sagen er jo den

har spyttet nye love ud i et hidtil uset omfang

fra oppositionen ej heller har oppositionen i den periode hvor der er sket den her stigning

har holdt sig tilbage tværtimod ved jeg

at foreslå en masse nye regler også på det kommunale område

når man er i opposition det ligger jo ligesom i ordet men jeg mener at vi skal kigge

det kræver altså at vi

arbejder videre med det og det kræver også at der er en seriøs vilje i

ikke bare bruger det som en overskrift men går seriøst ind i det her arbejde

ikke tilbyder store checks nu ved jeg godt at de kæmpe skattelettelser man sender ud til de rigeste i det her land ikke er på check det er en anden måde det fungerer på men man sender dog en masse penge ud hvordan får herre rasmus jarlov det til at harmonere med at han siger at man ikke

store checks dels har man givet masser af skattelettelser som er årsag til det store hul der er i statskassen

dels kræver man hele tiden igen og igen nye skattelettelser ved også at sige at de mange penge der kommer ind på at man gør flere mennesker arbejdsløse skal bruges på

uddele store checks det var det ene spørgsmål det andet spørgsmål

en konkret velfærd som konservative ønsker at sikre hvad det helt konkrete indhold af den velfærd er det

må finde sig i at gå i en nedskåret kommunal vuggestue hvor der ikke tid til at skifte deres ble når de har behov for det

det at udskrive checks med at formindske det girokort som man sender ud til borgerne

på at give skattelettelser og at lade folk beholde flere af de penge som de selv har tjent

at udstede checks som altså er betalt af andre mennesker det er en moralsk forskel og den håber jeg

stand til at forstå selv om man er indædt modstander

er en god ting at der er blevet givet de skattelettelser som vi har givet i den her regeringsperiode jeg synes det er underligt at

skamme sig over at man har sænket verdens højeste skattetryk

for at vejene fungerer at der er nogle andre der sørger for at tage sig af de ældre at er nogle andre der sørger for at sygehusene er der og så videre så spørgsmålet er jo igen hvad

en konkret velfærd herre rasmus jarlov ønsker

en velfærd hvor de rige betaler meget mindre i skat

der ikke er så rige må finde sig i at

som de konservative siger man forsvarer

ihjel det er et simpelt økonomisk faktum at det ikke nytter

noget at man slår den ko ihjel som skal levere mælken til det danske velfærdssamfund vi ønsker ikke at

tværtimod vi ønsker at det skal være bæredygtigt vi ønsker at vi skal lade være med at gældsætte danmark vi ønsker

en konkurrencedygtig økonomi og det er det der er grundpillerne i vores økonomiske politik jeg synes man også skal prioritere inden for velfærdssystemet således at man prioriterer der hvor der er et behov og det vil sige at man blandt andet fravælger ting som efterlønnen som er en ydelse til folk

ikke har et behov for at kunne hjælpe de udsatte grupper i samfundet

set også åben for at man indfører brugerbetaling på nogle velfærdsydelser igen for at sikre at der er råd til de ting som er rimelige at betale til men at vi ikke har en hel masse ting som det er urimeligt at fællesskabet skal betale

ske hvis herre rasmus jarlov lægger hammeren lidt væk og siger at

rent faktisk ordføreren forestiller sig at

at vi går meget op i at vi bevæger os væk fra den her meget detaljerede processtyring hvor vi i folketinget sidder og

hvordan højre arm skal bevæge sig ude i folkeskolen

i stedet for giver den frihed at man kan gøre som man vil så længe man leverer gode resultater der er forudsætningen så at vi

styring af resultaterne at vi måler på hvordan det faktisk går

vi gerne vil have for vores skattepenge scenariet med at man fuldstændig fjerner al kontrol både proces og resultatstyring og så bare giver en hel masse penge

ikke er vejen frem til at få en effektiv offentlig sektor

måle på at der bliver leveret det der skal og så at give noget mere frihed resultatet af de to ting skal selvfølgelig være at der sammenlagt bliver langt færre regler og langt mindre kontrol end der er i dag men det skal først og fremmest være en anden kontrol en måling på resultaterne

spadestik dybere at komme når ordføreren nu siger

så kigger på nogle af de områder jeg snakkede om for eksempel konkurrenceudsættelse

at de gennemsnitligt set konkurrenceudsætter

bureaukratiske regler som man er nødt til for på et hvilket som helst tidspunkt at kunne levere udbudsmateriale til en

meget godt eksempel på det jeg siger at vi gerne vil give mere frihed men at vi også

foregå og vi går slet ikke ind og siger konkret hvilke områder der skal udsættes for konkurrence

kl skal snakke sammen om hvordan man finder den mest hensigtsmæssige model for at få en større grad af konkurrenceudsættelse på de opgaver som kommunerne løser men det er selvfølgelig sådan at

virksomheder er nødt til at blive styret i en

de ikke bare vokser sig store og monopolistiske og på samme måde som vi

monopollovgivning for private virksomheder er det også nødvendigt at vi stiller nogle krav om at der skal være mulighed for at private aktører kan byde ind på de monopoler som kommunerne ellers

kan ændres i jo flere

konservative som jo er et utrolig unionsvenligt parti

så kan se

dog nok sige i forhold til den debat vi har i dag at det ikke

eu reglerne slår kraftigst igennem

relevante problem men generelt

skibby selvfølgelig en pointe i at der bliver pålagt os rigtig mange regler fra

nødt til at regulere det kommunale monopol

fordi den ikke gav det monopolbrud som tilsyneladende er

til papirarbejde i stedet for til konkrete opgaveløsninger

konkrete områder der skal konkurrenceudsættes i den enkelte kommune

allerede er langt fremme med hensyn til konkurrenceudsættelse og der er nogle der stort set ikke har det overhovedet derfor er det rimeligt at

presser den ned over samtlige kommuner men at man tager hensyn til hvor de allerede står og også at der er forskellige forhold på en lang række områder som gør at der skal tages individuelle hensyn så hensigten er at

indenrigsministeren har en forhandling med kl men det er jo korrekt at vi har givet ham

et stærkt mandat og en god forhandlingsposition ved at vi har

et lovforslag som gør at han i sidste ende kan tvinge noget igennem men det er bestemt ikke hensigten

til at gå ud i en hvilken som helst kommune og pege på et konkret område der skal konkurrenceudsættes det er lovforslagets eneste

føre dialog med kommunerne kunne man i forvejen det

ligger i det lovforslag man nu pisker igennem

indenrigsministeren hjemmel til at konkurrenceudsætte bestemte områder ikke fordi kommunen vurderer at

men fordi man herinde med den hammer

rasmus jarlov at

hensigten med lovforslaget er noget helt andet end det

fået et stærkt forhandlingsmandat med og han har også fået en mulighed for at sige

vil spille med på at lave en god løsning så er vi desværre nødt til at lovgive om det men vi håber meget at vi ved hjælp af dialogen og

og tale om at man ønsker mere frihed til kommunerne mere resultatstyring og mindre detailregulering fra christiansborg når man samtidig har et

på vej igennem folketinget som har det ene

at give hjemmel til at indenrigsministeren kan gribe ind i det kommunale selvstyre og fortælle præcis hvor det er at kommunerne skal konkurrenceudsætte præcis hvilke opgaver det er jo fuldstændig illustrativt for hvordan

det talte ord og den konkrete handling i den politik der har været ført over for kommunerne igennem de sidste ti år min dag i dag

startede med et møde i arbejdsmarkedsudvalget

arm i arm fra forskellige partier med dette klare budskab til politikerne på christiansborg vil i nu ikke godt stoppe den overregulering der er på beskæftigelsesområdet vi bruger så mange ressourcer på at omsætte alle de her ændringer og al den regelstyring i konkret praksis der kommer halvanden ny regel på beskæftigelsesområdet om ugen det betyder hver gang at selv den yderste jobcentermedarbejder er nødt til

hvordan de nye regler fungerer i praksis og det var en konservativ rådmand det var en socialdemokrat og det var en radikal borgmester det altså fuldstændig

mødet i dag med et ønske om præcis det som herre rasmus jarlov også var inde på men som altså

nemlig mindre statslig styring og større lokalt råderum fokus på effekt frem for proces

medansvar og minimumsrettigheder frem for kontrol men hvis det går som det plejer så

døve øren og der vil fortsat komme halvanden ny regel om ugen på beskæftigelsesområdet fordi man

nogen tillid til at kommunerne kan løse den opgave som man ellers

var meget optaget af at de skulle have

alligevel synes jeg fornemme nogle enighedspunkter og det er da værd

holde fast i for det første er der temmelig bredt i folketinget en erkendelse af

være relativt få nye ressourcer

kommuner og regioner

det overordnede plan at der skal være afbureaukratisering og det er jo også godt der skal også være en øget brug af it og teknologi og så skal der effektiviseres og det er jo alt sammen godt og spændende men det er jo i den konkrete handling at det skal vise sig om det så bliver til noget jeg var tidligere i debatten inde på at man altså i københavns kommune alene på beskæftigelsesområdet bruger ti million kroner om året på at have tyve jurister ansat til at sidde og fortolke de nye regler cirkulærer og bekendtgørelser der kommer fra beskæftigelsesministeriet og de styrelser der hører

det er ti million kroner alene anvendt på at fortolke nye regler

den konkrete jobindsats der måske kunne få nogle mennesker i arbejde og det er bare ét eksempel så er der den nye budgetlov

meget bemærkelsesværdigt er indgået af det smallest mulige flertal nu ved

regne med og derfor undrer det mig såre at regeringen

at føre en snæver blokpolitik i stedet for at forsøge at samle et bredt flertal i folketinget bag et budgetlovforslag som jeg egentlig oplevede at der var en nogenlunde

forhandle der var også forhandlingsmøder pludselig gik de i stå så gik der nogle uger og så meddelte man at man nu var halvfems mandater der var enige om at gennemføre det regeringen havde lagt frem og det er jo et spændende

hvis man går op i i det kommunale selvstyre eksempelvis

må man forstå det sådan at regeringen mener at

bevillingerne til at hænge sammen det er ikke tilladt

tage de penge op af kassen og lave en ekstra bevilling til eksempelvis snerydning og indkøb af vejsalt jamen det er jo helt helt paradoksalt at man kan høre al den her snak om afbureaukratisering og kommunalt selvstyre samtidig med at man planlægger de her nye snævre rammer for hvad kommunerne må selv om vi selvfølgelig alle sammen er enige om at der er behov for også med de snævre rammer der er i de kommende år

vil give stabile økonomiske rammer med flerårige aftaler vi vil sikre en styring på resultater frem for proces og gennemføre en tillidsreform

vi frem for alt droppe den der konstante fokus på gennemsnittet som kommer fra finansministeren og i stedet

sørge for at kommunerne får et reelt frirum til at tilrettelægge servicen også

fra de her store multinationale virksomheder

i norddjurs kommune det er som regel lokale virksomheder

kommune har tyve jurister til en samlet sum af omkring ti million kroner om året alene beskæftiget med at fortolke regler fra beskæftigelsesministeriet alene beskæftigelsesministeriet

ud på andre områder også men det jeg synes er løjerligt i herre hans kristian skibbys

en aftale med regeringen som skal øge konkurrenceudsættelsen og der har man som jeg lige diskuterede med

om at gå ind konkret og udpege områder som

fordi man ønsker at vride armen rundt på kommunerne i stedet for at lade dem selv tilrettelægge opgaverne og sende det i udbud de mener de kan få

bedre og billigere det kan man ikke laste eu for så er det rigtigt at der er nogle regler omkring eu udbud

over for kommunerne hvis ikke man kan få tingene

nu skal i rødovre der ryger

forligspartierne som har vetoret i

hjemmel til at regeringen kan pålægge kommunerne at sætte bestemte opgaver i udbud

hans kristian skibby jo henvise til at man har lavet en aftale om at det må ministeren ikke gøre uden forudgående godkendelse

blandt forligspartierne det er jo helt fair men det har

hvis det var folketinget herre hans kristian skibby havde

hver gang man gjorde det men det er jo ikke tilfældet det er overladt til regeringen at man så har lavet en aftale om at

set ikke sagen for det der har med lovforslaget at gøre er at man giver den hjemmel til at se bort fra hvad kommunerne selv måtte ønske

bruger man den hammer som herre rasmus jarlov talte om

anden runde må det så være

at ministeren går op sådan at man har mulighed for

stille spørgsmål til ministeren og ikke kun til ordførerne

mærkeligt at have en hel lang debat

diskutere med ministeren og så går ministeren ikke på talerstolen så man får mulighed for det men ministeren har

mulighed for det nu så det håber jeg da at ministeren vil gøre

meget væsentlig debat vi har haft jeg synes det er væsentligt at få frem hvad

det indlæg jeg havde umiddelbart efter ministerens

der kom intet i ministerens tale om hvad det er regeringen vil gøre for at øge selvstyret kun at man har gennemført en kommunalreform det vi har oplevet med kommunalreformen er jo at kommunernes selvstyre er blevet væsentlig indskrænket de har fået flere opgaver men de har mindre

fra herre rasmus jarlov at de konservative ønsker at der skal gives endnu flere skattelettelser og at der så på nogle områder skal indføres brugerbetaling på velfærd er det også

og finansministerens holdning at det er den vej vi skal det kunne være interessant at høre finansministeren

jo det man gør med skattestop og skattelettelser og så ville man lægge loft

over det offentlige forbrug så ville der af selv opstå et nyt danmark sagde finansministeren dengang han kaldte det en slags fløjlsrevolution

hvor man ikke har en stærk offentlig velfærd for alle men har brugerbetaling og forsikringsordninger

skal diskutere og det som valget også kommer til at stå om

der skal ikke være nogen tvivl om

at vi opbygger et stærkt demokratisk samfund vi tror på at demokrati er den stærkeste styreform vi overhovedet har og man kan jo tydeligt se efter ti år hvor regeringen og dansk folkeparti i den grad har forsøgt sig med kontrol og med markedsmekanismer i stedet

ført til gode resultater det

så mange børn ikke får den undervisning de skal have i folkeskolen

og jeg ved helt sikkert at rigtig mange mennesker med handicap er dybt fortvivlede over at de får frataget den hjælp de skal have for at kunne deltage i samfundet

det ville det være rart at få nogle bud på ikke kun få de overordnede tal men helt konkret

den tvungne privatisering og konkurrenceudsættelse

man ønsker at opnå det vi ser på sundhedsvæsenets område

en masse bureaukrati så vidt jeg husker tallet er det tres

de behandlinger der bliver foretaget og mellem hospitalerne men det har jo ikke ført til bedre forhold for patienterne vi hører om at flere og flere børn bliver genindlagt umiddelbart efter fødslen fordi man ikke længere kan tage sig ordentligt

nybagte mødre og deres børn vi hører stadig om ældre patienter der ligger på gangene nogle af dem dør uden

vi hører om hvordan hele sundhedsvæsenet bliver skævvredet af at man kun fokuserer på hvordan private sygehuse kan tjene penge på det så det er jo ikke fordi det

man indfører de styringsmekanismer som regeringen og dansk folkeparti er så optaget af

et bedre velfærdssystem af at dansk folkeparti igen og igen lægger stemmer til skattelettelser for de rige og forringelser for folk på dagpenge forringelser af efterlønnen

de seneste sparerunder vi har set hvor man virkelig for alvor begyndte at fyre folkeskolelærere og pædagoger og mange andre ude i kommunerne i stort antal

så jeg håber virkelig at ministeren går på talerstolen og siger hvad det er regeringen og dansk folkeparti gerne vil vi har i vores indlæg fra oppositionens side fremlagt vores bud på hvad der skal ske vi mangler at høre fra ministeren hvad

tidspunkt hvor der foregår nogle væsentlige forhandlinger men jeg vil bare tilslutte mig fru line barfod

på arbejde hvis man har et samfund hvor det er billigt at komme til og fra sit arbejde og i det hele taget at komme omkring hvis man har et samfund hvor der ikke er så voldsom en luftforurening

der er flere tusinde mennesker der dør af det hvert år og hvis man har et samfund hvor det faktisk er muligt for alle at komme omkring det synes jeg er rigtig god velfærd og jeg synes det er en rigtig god idé at investere i en god kollektiv transport så det er muligt at komme nemt og billigt fra dragør til hellerup og især hvis man gør det

det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt og man ikke for eksempel indfører tåbelige regler om at togene skal køre uden at

men hvad skal man lægge i

betalt sin skat skal betale stadig stigende priser for at køre med bus og tog for det er jo det dansk folkeparti har lagt stemmer til det ene år efter det andet at priserne på den kollektive trafik stiger og stiger og stiger langt langt mere end den almindelige pris og lønudvikling i samfundet

være med til samtidig med at man så giver skattelettelser til de rigeste jeg kan forstå at dansk folkeparti synes at det helt i orden at priserne på daginstitutionerne stiger så man ud over at betale sin skat skal betale mere og mere

man får bliver dårligere og dårligere fordi dansk folkeparti samtidig skærer

at dansk folkeparti synes det er helt rimeligt

skal man selv betale et privat firma for at gøre det fordi der bliver skåret

hjemmehjælpen så der snart ikke er råd til at få

ordentligt rent hvis man ikke er i stand til selv at

hellere lægge stemmer til skattelettelser og sådan har vi forskellige opfattelser af

helt essentielle dagsordenspunkter i og jeg synes at

talerstolen så vi har den mulighed for at få den dialog

har mulighed for at få svar fra ministeren på

er ventetiderne i dag lige så lange som de var da da den borgerlige regering kom til det der er problemet er at man har

mange flere der bliver opereret ja men spørgsmålet er om de alle sammen har behov for den operation

men at mennesker der har ondt i ryggen bliver opereret på et privat sygehus

i stedet for at man ændrer på arbejdsmiljøet og i stedet for at man ser på om de måske havde mere gavn af en anden behandling flere af dem

samtidig er operationer kun en lille del af det der foregår i sundhedsvæsenet

at antallet af børn der bliver genindlagt efter fødslen er steget drastisk fordi man ikke længere

set selv prøvet et par gange men man ved altså ikke præcis hvornår det er man skal føde medmindre det et planlagt kejsersnit det som en del kvinder oplever i dag er at når de

ringer til fødestedet og siger at nu er fødslen gået i gang

tid til at tage sig af dem fordi jordemoderen skal passe flere fødende på én gang når de har født bliver de sendt hjem igen og så er det der går mange dage før der kommer en jordemoder

det kan være at amningen ikke er gået i gang især hvis det er en førstegangsfødende

ikke at når barnet er stille og ikke græder

det være fordi barnet ikke får mad nok derfor ser vi altså at flere og flere nyfødte børn bliver genindlagt

at man har lavet et sundhedsvæsen hvor man fokuserer på det som man kan konkurrere med private sygehuse om

hvor det er væsentligt som for eksempel i

torsdag den seksogtyvende maj